er slut

ikke forstå og vi kan ikke forstå i dansk folkeparti at der er nogle herinde

i folketinget som med god samvittighed kan mene at det

er en god idé det bør selvfølgelig være sådan

som minimum som minimum

de bør ikke have en bedre retsstilling så

familiesammenført og du så mens du er i danmark

søger om at få asyl så

ikke længere have et retskrav på at få en bolig det

at flygtninge fortsat skal være væsentlig bedre stillet end danskere

boligmarkedet så derfor håber jeg da

hvis ikke i den her omgang så på et senere tidspunkt vil genoverveje

sin holdning det er principielt forkert at folk der kommer udefra er bedre stillet end

udlændinge og integrationsministeren

uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse betragter jeg dette

flypassagerer og besætning

væsentligt at forsvarets efterretningstjeneste kan få adgang til den type oplysninger

vi lever i en verden med et stadig mere

demokrati og det er

en verden hvor dem der vil skade vores samfund har let adgang til at krydse grænser og dermed betræde dansk jord

som sagt en særskilt lovhjemmel til at forsvarets efterretningstjeneste kan få adgang til passageroplysninger om udenlandske statsborgere som luftfartsselskaberne jævnfør toldloven skal overføre til skat sådan er det allerede i dag

folketinget vedtog for nylig og som sikrede

gennem skat kan modtage oplysninger om flypassagerer det samme kommer altså til at gælde for forsvarets efterretningstjeneste der hvis forslaget vedtages fremover vil modtage de vigtige oplysninger forslaget indebærer også

efterretningstjenestens forpligtelse til at slette lovligt tilvejebragte oplysninger gøres klart

meget tilsvarende forslag

efterretningstjenesten som udgangspunkt ikke skal være forpligtet til at slette enkeltoplysninger i dokumenter der ønskes bevaret det vil lette arbejdsbyrden når

efterretningstjenestens ansatte ikke er forpligtet til løbende af egen drift at gå ind i dokumenter og gennemgå tjenestens

med henblik på sletning det giver også sig selv

man får flere oplysninger komplicerer det det yderligere omvendt

skal efterretningstjenesten slette dokumenter eller sager når tjenesten i forbindelse med sine aktiviteter bliver opmærksom på at de ikke længere

styrker forsvarets efterretningstjenestes muligheder for at kunne forebygge og modvirke trusler mod danmark og danske interesser og det samtidig

at vi retssikkerhedsmæssigt

mulighed for at man som borger

socialdemokratiet støtter forslaget her vi mener at det er et nyttigt og vigtigt redskab for vores

sikkerheds og forsvarspolitik samt forebygge og modvirke trusler mod danmark og danske interesser til brug for løsningen af disse opgaver er det væsentligt for forsvarets efterretningstjeneste at tjenesten har adgang til oplysninger om rejser til og fra danmark foretaget af bestemte personer

om særlige rejsemønster truslerne mod danmark og danske interesser er alvorlige og komplekse og ændrer løbende karakter trusselsbilledet er markant anderledes

for ganske få år siden med lovforslaget foreslås det endvidere at

rækkevidden af efterretningstjenestens forpligtelser til at slette lovligt tilvejebragte oplysninger det er af afgørende betydning at sikre at de operative kræfter hos forsvarets efterretningstjeneste anvendes så effektivt som muligt til at løse kerneopgaverne ligesom det er af afgørende betydning at finde den rette balance mellem hensynet til

operationelle kapacitet og hensynet

at undgå unødvendig ophobning af oplysninger om enkeltpersoner hos efterretningstjenesten

skal frihedsrettighederne for danske borgere stå uantastet det indebærer at man har ret til at bevæge sig frit og kommunikere frit uden overvågning og vi er derfor også imod det her lovforslag som giver fe adgang til oplysninger om helt almindelige lovlydige danske borgere uden en dommerkendelse det mest groteske ved det her forslag er at det reelt lovliggør en praksis som har foregået hidtil men som har været ulovlig i stedet for

overtrædelserne hvor borgernes frihedsrettigheder ulovligt er blevet krænket af både fe og desværre

laver man en lovændring som lovliggør denne masseovervågning

at have en grund til at indhente oplysningerne det må

relevanskriterium hvilket i realitetens verden betyder fes

på forskellige måder og sagt at det er vigtigt i forhold til at bekæmpe terrorisme

skal man gå til en dommer man skal ikke krænke ganske almindelige lovlydige menneskers frihedsrettigheder vi skal have ret til frit at kunne bevæge os til at kunne kommunikere uden overvågning fra statens side sådan skal et demokrati fungere

den samfundsform som vi forsvarer mod terrorister og ekstremister

understrege det her meget meget bemærkelsesværdige der er i at vi står i en situation hvor fe i

var den tidligere forsvarsminister der informerede forsvarsudvalget om at

når der flere gange fra talerstolen er blevet talt om at der ikke har været hjemmel til det så betyder det at det er i strid

det er det det lovbrud som jeg synes er er voldsomt og jeg må sige at at det jo er lidt

når man bliver opmærksom på at der er foregået lovbrud ulovlig masseovervågning

masseovervågning af ganske almindelige lovlydige borgere

det kan enhedslisten ikke støtte vi er derfor selvfølgelig også imod lovforslaget

man lavede en lignende ændring på

område hvor der også i en årrække havde fundet lige præcis den her ulovlige masseovervågning sted som man nu med det her lovforslag

samfund og borgerne imod terror terrorisme er det ultimativt onde den truer vores sikkerhed og vores tryghed og vi skal bekæmpe den med alle nødvendige midler i en ny trusselssituation har forsvarets efterretningstjeneste i dag brug for

andet middel til optimalt at sikre og imødegå terrortruslen mod danmark derfor må vi ændre mulighederne for fes adgang til passagerdata for udenlandske statsborgeres flyrejse til og fra danmark

derfor blot konstatere at når det nu skal være ser jeg det som en fordel at der tilsyneladende kan etableres et samarbejde med skat der allerede i henhold til

hjemmel til at modtage disse data om udenlandske flypassagerer og videregive oplysningerne til politiets efterretningstjeneste skat er således allerede i gang med at etablere et

modtagelse og videregivelse af oplysninger

smidigt som muligt ændret håndtering og opbevaring af de indsamlede personoplysninger

ændringerne er ifølge liberal alliance inden for det acceptable og derfor støtter

overvåge hvilke personer der kommer med fly ind og ud af danmark uden at der

har været nogen formodning om at der er

vi lytter i den grad når forsvarets efterretningstjeneste siger at

havde et lignende behov og vores vores imødekommelse vil være

hvis der er brug for noget andet så vi vil da lytte og se om der er et eller andet man kan rette til i lovforslaget

undervurderer hvor stor en indgriben

i sig selv interessant men når vi ser på databrug generelt er mønstergenkendelsen netop også et

vi slet slet ikke politisk har formået

altså den personprofilering der foregår fra

en lagring af data en logning af data som egentlig er ulovlig og i hvert fald ikke eu retligt er ok i dag men den fortsætter man med fordi vi ikke lige har

alternativ de mønstergenkendelsesmuligheder

at tage fat om endnu men det er i

kan korrigere mig at hvis efterretningstjenesterne lovligt havde adgang til de data som nogle af

måske nærmest have bedre værktøjer til

klare kriminaliteten de har i dag hvis de skal følge de regler der er

på herre nikolaj villumsens kommentar om at det her jo faktisk er en lovliggørelse af en ulovlig praksis

her det foregår og det synes jeg faktisk er positivt vi vælger så principielt at sige nej til det men anerkender at der

behovet på nogen måde modsvarer den indgriben

lemper lovgivningen om

kan til hver en tid lækkes

kan der skabes historier og tilfælde af

hvis man ikke beskytter data godt og derfor er det kritisabelt at der ikke er en forpligtelse til

kun skulle gøres hvis man faldt over det

er et meget svært spørgsmål men vi vælger principielt at sige nej

som skat allerede har i dag for efterfølgende at kunne gå ind og se om der bliver ført midler ud af landet og at man komme efter og sikre at alle midler bliver beskattet når ordføreren nu er så meget imod at forsvarets efterretningstjeneste og politiets efterretningstjeneste har de her muligheder

fik uden en dommerkendelse så nej skat skal af andre årsager have lov til at gøre det her problemet er hvis man

det er i strid med den måde som jeg mener at vi i danmark har praktiseret vores efterretningsarbejde på

det er en ting der yderligere gør det svært at tage stilling til

hvis realiteten rent faktisk er at vores efterretningstjenester får oplysninger andre steder fra

er nødvendige altså den dag jeg bliver

har vi en ny situation jeg vil ikke sige at det vil ændre vores indstilling men vi skal jo

ordføreren og ordførerens parti ser det som en væsentlig større trussel mod danmark at der bliver taget økonomiske midler ud af landet som ikke bliver beskattet end at man forebygger terrorisme

foregå i landet jeg synes bare

revl og krat og lave en sluse der er fuldstændig åben uden at tænke på de dataetiske rettighedsaspekter der kan være gør at det vil kræve enorme ressourcer fra politiets

at begynde at bruge de her data på en fornuftig måde og jeg er med på at man får systemer

er systemer som man nok kan kontakte

terrorbekæmpelse meget højt

på de her lister så siger ordføreren

få dem hvis man først har en dommerkendelse men men pointen er jo netop at man ikke ved hvem der kommer og derfor skal man holde øje med

måder at behandle den risiko på det kan ligge i vores forsvarsarbejde

humanitære arbejde og alle mulige andre steder end at gå ind

danmark som samfund og overvåge de mennesker der kommer ind og ud af landet jeg tror ikke kun at det er mig der kan sætte spørgsmålstegn ved om det er den rigtige måde at bruge den her meget stormaskede facon der vil også være nogle nogle steder hvor vi simpelt

der vil måske være fly der ikke kan lande i danmark hvis man vælger at gøre

vi ikke har den dataudvekslingsaftale der skal til

en unik alternativ tilgang at det her er problematisk det er jo helt fundamentalt et overgreb på nogle frihedsrettigheder som man så vælger

utrolig meget vi skal have lavet om i hele den måde vi styrer vores samfund på vi opdager folk der enten forsøger at svindle eller folk der kunne være mistænkt

kriminelle handlinger så er det

overhovedet at have styring på hvad sker hvis de bliver hacket vores cpr numre i sig selv

uhåndterlig størrelse selv om de giver os rigtig meget godt så der er enorme udfordringer og det tror jeg alle er klar over virksomheder og stater arbejder lige

med at finde sikre måder at håndtere data på det her er et overgreb på frihedsrettigheder det er en ulovlig praksis der så bliver gjort lovlig og ja

man gør i danmark men vi er meget lydhøre over for at hjælpe politiet og

og fortælle hvad vi mener om i en betænkning eller

at jeg har taget over fra martin

lovgivning som på mange måder er en spejling af en tilsvarende lovgivning for pet den har jeg haft som retsordfører

er et voldsomt indgreb i den personlige frihed

det kan legitimere at man tillader

men den tilladelse gives

foretaget en vurdering og kontrol af om relevansen fortsat er til stede altså er behandlingskriterierne

løbende at vurdere om behandlingskriterierne er opfyldt altså har den registrerede stadig relevans for sagen

hvis man er så uheldig at være en lovlydig borger der er registreret i et dokument

det her dokument har haft relevans det kan altså være et dokument der har været åbent i ti tyve tredive år

at det kan slettes det kan nærmest være en hel levetid

at den her person altså ikke længere er relevant for sagen

i den forbindelse kan blive slettet fra et dokument fordi man når man

registreret og det ikke længere er relevant for sagen så kan man tage vedkommende ud igen men det er simpelt hen ikke tilfredsstillende vi

med til at give de her vide beføjelser til at registrere lovlydige uskyldige borgere under den forudsætning at der bliver ført

løbende vurdering og kontrol af relevansen af de oplysninger derfor kan vi ikke være med

nu også omfatter forsvarets efterretningstjeneste

og derfor er det også logisk at vi stemmer imod

problematiske i den forstand at

i arkiverne i registrene lang tid efter at det er at relevant jeg kan forstå at

ressourcemæssige problemstillinger men det synes jeg ikke kan være et argument for at man

sørger for at folk bliver slettet fra de her registre når de skal slettes fra dem derfor er det ikke tilfredsstillende

passageroplysninger så er det jo altid

balanceagter man er ude i når man skal diskutere terrorbekæmpelse og

beføjelserne for efterretningstjenesterne

man nødt til hele tiden at se det i sammenhæng med proportionaliteten altså

få de øgede beføjelser i forhold til hvad

det høringssvar vi har fået fra institut for menneskerettigheder som jeg synes man skal tage meget alvorligt i denne sammenhæng er ganske centralt

uden nogen tvivl at der i det er proportionalitet imellem hvad man skal opnå og

fordele man har af det

det man kan bore i under behandlingen

vores holdning til pet

til at bekæmpe terrorisme det jeg synes har været

til de oplysninger som forsvarets efterretningstjeneste nu får adgang til

konsekvent hvis vi synes det er i orden at en myndighed skat har adgang til de her oplysninger

nemlig terrortruslen efter vores opfattelse er truslen fra terror jo noget mere alvorlig end

de forbrydelser som skat forsøger at forhindre ikke fordi vi vil forsvare dem

proportionaliteten må være at hvis de her oplysninger skal gives til myndigheder så er det vigtigere at forsvarets efterretningstjeneste har dem end at

myndighederne skal have for mange oplysninger om borgerne men på den anden side

bekæmpe alvorlige trusler mod samfundet og så giver det her

og omfatter blandt andet terrorisme cybertrusler skrøbelige stater samt et rusland der skaber ny usikkerhed i europa det er af afgørende betydning for regeringen at sikre at vi til enhver tid er i stand til at forsvare danmark og danske interesser samt sikre borgernes tryghed og sikkerhed derfor skal vi sørge for at de myndigheder som står vagt om vores alle sammens sikkerhed har de nødvendige redskaber og ressourcer til rådighed i den forbindelse er forsvarets efterretningstjeneste en helt central myndighed forsvarets efterretningstjeneste skal medvirke til at forebygge og modvirke trusler mod danmark og danske interesser og tilvejebringe det efterretningsmæssige grundlag for danmarks udenrigs sikkerheds og

ikke mindst set i lyset af det aktuelle trusselsbillede det er væsentligt for forsvarets efterretningstjenestes virksomhed rettet mod forhold i udlandet at tjenesten har adgang til relevante passageroplysninger om udenlandske statsborgeres rejser til og fra danmark adgang til oplysninger om rejser til bestemte destinationer og om særlige rejsemønstre vil styrke efterretningstjenestens muligheder for at afdække for eksempel fremmede statsmagters eller terrornetværks intentioner der kan udgøre en trussel mod danmark og mod danske interesser den smidigste og mindst ressourcekrævende løsning er at forsvarets efterretningstjeneste via skat kan modtage de relevante passageroplysninger om udenlandske statsborgere

at lovforslaget samlet set styrker forsvarets forsvarets efterretningstjenestes muligheder for at kunne løse sine vigtige opgaver med blandt andet at forebygge og modvirke trusler mod danmark og danske interesser samtidig med at retssikkerheden respekteres under udvalgsbehandlingen vil vi naturligvis besvare de

der har medvirket til at man har kunnet forhindre

og hvor der er et forslag på bordet fra regeringen om at ganske almindelige lovlydige borgere

er oven i købet noget der er foregået i i flere år hvor man har brugt det og nu vil man så lovliggøre

udsætter herre og fru jensen for

danske statsborgere det her lovforslag handler jo om at overvåge

der måtte have intentioner om

mellem alle folketingets partier og som egentlig har det formål at være med til at sikre at vores biblioteker følger med

bibliotekerne er jo stadig væk en af de vigtigste institutioner i vores samfund i forhold til dannelse og oplysning danskernes mulighed for at tilgå litteratur og information

at bibliotekerne følger med tiden og også matcher danskernes behov det er jo egentlig det som lovforslaget her er med til

digitaliseringen har skabt nye muligheder for hvordan man som bruger kan få del i skøn og faglitteraturens verden og det er naturligvis positivt

biblioteksafgiftsordningen altså den kompensation der bliver givet til forfatterne for at vi har lov

nedsat

muligt at forfattere af e bøger

andel af den kompensation altså

fornuftigt ved at indfase ændringen over en fire årig periode og dermed ændrer vi jo balancen mellem det at låne fysiske bøger ud og

af kompensation for det på en smidig og god måde

loven lægger op til at der skal laves

med lovforslaget lægges der også op til at den nederste grænse for biblioteksafgiften nedsættes altså hvad man

på omkring to tusind

mindre end det får man ikke pengene udbetalt

forfatterne den grænse bliver nu sat ned til tolv

fornuftigt og vil altså i højere grad kunne tilgodese dels at flere folk får andel

at vi støtter vækstlaget blandt forfattere så også det er en god omlægning

er med til at gøre vores biblioteksafgiftsordning bibliotekernes udlån mere tidssvarende og sikre at alle forfattere kan få andel i de midler

fem hundrede kroner det ville betyde at lidt over femtentusind forfattere ville få udbetalt

forklare salen og mig hvorfor

socialdemokraterne ikke støttede en undergrænse på

her niveau og der var fuldstændig enighed om at de tolv halvtreds kroner

lidt forundret over at dansk folkepartis ordfører stiller det her spørgsmål fordi dansk folkeparti jo selv har tilsluttet sig

som en udstrakt hånd fra socialdemokraternes ordfører der

en undergrænse der er lavere så mit spørgsmål er egentlig bare vil socialdemokraternes ordfører være med til at

står ved de aftaler vi laver

forhandlingskreds inklusive den grænse som

må vi jo se på hvis dansk folkeparti nu vil gå ud over det vi har aftalt i forhandlingerne så tager vi det

var steget meget kraftigt men forfatterne fik ingen penge for de udlån og det retter vi

så op på nu pengene kommer fra den samlede biblioteksafgiftspulje så samlet set får staten ikke flere udgifter men

en fornuftig måde at gøre det på så bliver der sådan en overgangsmodel

på er selvfølgelig også at

lande en fornuftig løsning derudover derudover

har vi jo ønsket fra dansk folkepartis side at vi fik

morten marinus var ordfører på området fordi jeg var i schweiz på uddannelsesorlov og kæmpede en brav kamp for at have en undergrænse på

startede hele diskussionen fordi vi synes det urimeligt at der var så få der egentlig fik del af de penge

samlet i en pulje og blev givet til de forfattere der

de mange tusinde forfattere som havde bøger stående fik slet ikke gavn af de her

det var på den baggrund at vi foreslog at undergrænsen skulle markant ned ned til fem hundrede

forfattere ville få udbetalt penge

nuværende bundgrænse som er et kompromis

markant flere der får udbetalt i stedet for at det er tre og tredive procent af forfatterne

to og fyrre procent det er da et skridt i den rigtige retning men som der også blev påpeget

man enige om efter en høringsrunde lige

vinden men jeg har i hvert fald hørt dem sige at

søndergaards spørgsmål og det synes jeg da at vi skal gøre under udvalgsbehandlingen

vi skal prøve at blive enige om

vi ved jo at der er mange forfattere som er kede af at de ikke får en påskønnelse for at have deres bøger stående

stående gratis det er jo ikke

være en undergrænse fordi der er nogle administrative udgifter men fem hundrede kroner vil være rimeligt

det er mig en gåde at socialdemokraterne ikke tager imod den udstrakte hånd fra dansk folkeparti så vi kan nå ned på en undergrænse på omkring

jeg håber da på at vi kan blive enige om et ændringsforslag

vi havde egentlig også i dansk folkeparti ønsket os at

end den er i dag de første

og fireogtredstusind kroner bliver jo udbetalt uden reduktion

udbetalt en tredjedel men det er altså ganske få der skummer fløden jeg har kigget lidt på tallene som jeg fik

i to tusind og femten og der er

tre hundrede og syv og tredive forfattere som

det siger jo noget om at det er de få

har gavn af disse midler man kan også se på de forfattere der igennem de sidste ti år har fået udbetalt penge for eksempel

million kroner i de ti år benny andersen og cecil bødker

så det er få forfattere som

skummer fløden på en ordning som er en kulturstøtteordning og det er derfor at vi stadig har lov til at have den

godt skridt på vejen vi ser frem til udvalgsbehandlingen og håber på at vi kan få ændret

en ren og skær kompensation men at biblioteksafgiften er en

få et beløb der kan hjælpe

jo længere ned vi går jo større antallet

folk der har en bestemt profession og skriver én bog om det eller folk der har

bestemt hobby og skriver én bog om det

altså dermed ikke går til at understøtte men er en ren kompensationsordning og derfor kunne jeg godt tænke mig at herre alex ahrendtsen forholdt sig til

ude efter er det en ren kompensationsordning eller

sidste ti år bliver ved med at få støtte altså

og så at folk bliver ved med at få støtte og spørgsmålet er om

er særlig hensigtsmæssigt at folk der på et tidspunkt har skrevet én bog

om som ordføreren også selv refererer til

det var noget vi brugte lang tid på at behandle

og vi endte på tolv halvtreds kroner

aftalte også i den forbindelse når nu vi er startet med at referere fra forhandlingerne at vi skulle tale sammen

beskrevet at de her tolv halvtreds kroner skulle være problem derfor kunne godt

ønsker ordføreren at ændre den her grænse hvis det er

jeg når vi sender et lovforslag i høring og der er afsat en lang periode til at afgive høringssvar

stille ændringsforslag til det her lovforslag eller hvad er det ordføreren

halvtreds kroner det kunne da være rart hvis vi havde en grænse

fem hundrede kroner det ville da være alle tiders

høre også sådan i fremtiden skal regne med at fordi det ikke er herre alex ahrendtsen der har forhandlet et

dansk folkeparti væk fra de kompromiser som vi faktisk finder ud af igennem lang tids forhandlinger og har pludselig

her ikke noget der på nogen måde er skåret i granit for socialdemokratiet vi var bare enige

konsekvent og retlinet jeg hører også socialdemokratiet sige at de godt kunne tænke sig at kigge på den undergrænse selv om

blandt partierne og det tager vi da imod derfor vil vi jo forsøge gennem et ændringsforslag at få den her undergrænse længere ned til gavn for forfatterne

jeg bare rose min folketingskollega herre morten marinus som har gjort et godt stykke arbejde altså når man er i politik

det står vi ved men vi vil også forsøge

maksimalt igennem og når man har en folketingsbehandling

betyder det også at partierne kan gå ind

finder hinanden i et kompromis og så fordi herre alex ahrendtsen ikke er med i forhandlingen men der er

til stede som jo accepterede det kompromis så skal tingene lige laves om når herre alex ahrendtsen kommer tilbage altså jeg synes ikke det er en

og som lægger et niveau der altså er en halvering af det niveau som vi

så det vil være vores udgangspunkt i forhandlingerne men

en lavere undergrænse

sige at det ikke er skåret ud i granit og dermed lægger

jo også op til at vi måske kan få en lidt lavere undergrænse og har dermed selv lagt op til at vi gør noget ved det og det synes jeg da er glimrende det takker jeg for

at indføre biblioteksafgift for

og netbøger og nedsætte bagatelgrænsen for udbetaling af biblioteksafgiften og at beløb der ikke udbetales som følge af undergrænsen i fremtiden vil blive fordelt til de forfattere som ellers ville have fået højst fem tusind kroner i afgift alle partier er bekendte med detaljerne i forslaget her

vil jeg afholde mig fra at gentage helt overordnet vil jeg dog sige følgende om forslaget for så vidt angår biblioteksafgift på e bøger og netlydbøger giver det kun god mening at modernisere ordningen så den stemmer overens med den udvikling vi ser i dag forfattere bør uanset om de udgiver fysiske bøger lydbøger eller

for så vidt angår bagatelgrænsen for udbetaling vil en sænkelse betyde at flere forfattere fremover vil modtage støtte og det vil især gavne de nye forfattere der i større omfang vil kunne få udbetalt biblioteksafgift det er absolut positivt ikke kun for de berørte forfattere men også for bogmarkedet og for læserne samtidig sikrer vi at biblioteksafgiften fortsat er målrettet de forfattere der har forfattergerningen som deres primære virke alt i alt er venstre på linje med de øvrige partier meget positive over for det her forslag dels fordi forslaget indebærer en nødvendig modernisering af den nuværende lovgivning

dels fordi forslaget sikrer mere lige vilkår

fru britt bager

en nedsættelse af minimumsgrænsen altså en udbetaling uden omfordeling ned til en administrativ bagatelgrænse som de skriver så der er faktisk nogle der i høringssvarene er kommet med det

udbetaling af en biblioteksafgift for udlån af e bøger og netlydbøger så det synes vi er rigtig strålende vi synes også

det er en rigtig målsætning på sigt at få ligestillet de forskellige teknologier som bibliotekerne udlåner gennem for os er det ikke afgørende om man udlåner via en elektronisk metode eller via en trykt metode biblioteksafgiften skal på sigt

som betyder at hidtidige modtagere af

markant ændrede vilkår fra den ene dag til den anden vi kan selvfølgelig diskutere de konkrete procentsatser som afsættes til e bøger og vi kan også diskutere hvor lang tid overgangsordningen præcis skal være

vi positive over for at der laves en sådan overgangsordning det betyder dog ikke at

vil sidde på hænderne i udvalgsbehandlingen

vi synes faktisk at det her er en udmærket lejlighed til at få undersøgt og diskuteret nogle ting i udvalgsbehandlingen om det så giver grundlag for ændringsforslag må vi jo se hvis der

noget der skal diskuteres det ene spørgsmål er grundlaget der hidtil har eksisteret for biblioteksafgiften som man nu ændrer i forhold til de elektroniske bøger e bøger lydnetbøger nemlig bestandsprincippet altså det at antallet af indkøbte bøger på et givent tidspunkt tæller med en meget meget

sagens natur gå væk fra nu i forhold til når vi snakker nettet men det gælder jo stadig væk i forhold til resten og det synes vi er en diskussion værd vi synes også det er rigtig godt at få undersøgt mere konkret i

minimumsbetalingen og for den sags skyld

biblioteksafgift vores holdning er

biblioteksafgiften handler om at understøtte professionelle eller semiprofessionelle kunstnere og ikke i

der har skrevet en enkelt rejseberetning eller en enkelt en enkelt politisk pamflet jeg er ikke meget

sur over at jeg ikke får for den udmærkede bog der hedder metalarbejdere slog igen som jeg skrev

otte og halvfjerds og som findes på adskillige biblioteker men som altså ikke har indbragt mig en formue det synes

det vil nok ikke få mig til at skrive flere bøger at jeg får fire hundrede kroner for den

jo interessant at se om den minimumsgrænse faktisk rammer nogle der udgiver flere værker eller om den alene rammer nogle der kun udgiver

det kan vi jo bruge udvalgsbehandlingen til ligesom vi kan bruge udvalgsbehandlingen til at diskutere om ikke det ville være rimeligt med en skærpet degression i forhold til dem der tjener allermest jeg synes jo

at hvis man har et stort antal udlån på

er det rimeligt at man kan få et udkomme af det men der er ingen grund til at man ligefrem skal

hvordan vi får opfattet trykte bøger

og hvordan vi i højere grad opfatter det som en helhed

eller forfattere som ikke ønsker at lægge deres e bøger

noget vil måske løses med det her forslag fordi der nu kommer en en biblioteksafgift for det men hvad nu hvis det ikke løser det hele kan man forestille sig den situation hvor forfattere

på bibliotekerne fordi det faktisk giver temmelig mange penge men ikke ønsker lydbøgerne på bibliotekerne fordi der er en meget mere effektiv og billig distributionsform

noget som vi accepterer eller skal vi lave en

nogle af de ting som vi vil diskutere i udvalgsbehandlingen med med jer andre

lagt et forslag på bordet og vi har

at være ret enige med kulturministeren derfor har jeg ikke behov for at tilføje så meget andet

kulturministeren også her har haft en heldig hånd til at lægge et fint forslag på bordet som så danner grundlag for det udvalgsarbejde

at at der sker en sådan modernisering og at

biblioteksafgiften i højere grad bliver platformsneutral

her måde ændrer

have store konsekvenser det er også derfor vi gør det

set for at belønne dem som skriver

er retfærdigt at man ikke får nogen penge fordi

det er jo ubetinget til til deres fordel og helt fair og

derfor synes vi også det er rigtig fornuftigt dels at der bliver lagt op til en

i forbindelse med indfasningen det handler dels om

der skal laves for uddeling af midler til de digitale udlån det er jo bekendtgørelsesstof men

være hundrede procent afhængigt af udlån eller

det som på det fysiske område have nogle forskellige vægte det kan jeg ikke sige nu men jeg kan bare sige

vi vil dykke ned i og som jeg også tror alle andre her vil have en interesse i at dykke ned i

som det også bliver sagt heroppefra

kunststøtte og der kan vi så diskutere

derfor er det også kun retfærdigt at forfatterne også modtager penge for at deres

bøger lånes i en elektronisk version den elektroniske tekst

læsere der foretrækker at læse den elektroniske version personligt foretrækker jeg den gammeldags måde at læse

foretrækker e bøger også belønnes for det derudover derudover støtter vi at biblioteksafgiftens undergrænse nedsættes fra to tusind en hundrede

som et flertal står bag det styrker mindre læste forfattere og giver et incitament til at skrive bøger selv om man ikke er en meget læst forfatter det konservative folkeparti støtter

jeg er glad for at kunne konstatere at der generelt er en politisk opbakning til

rapport foreslår faktisk at man indfører en biblioteksafgift for e bøger og netlydbøger hvilket jo er helt passende i den tid vi lever i så med lovforslaget udmøntes rapportens anbefalinger som der også under høringen har været en bred opbakning til samtidig foreslås det at nedsætte biblioteksafgiftens undergrænse fra

de beløb som så ikke bliver fordelt som følge af under grænsen vil fremover blive udbetalt til dem som får mindst i biblioteksafgifter det vil sige maksimalt fem tusind kroner i forbindelse med høringen har der

at den digitale pulje skal være større

at man fra to tusind og to og tyve foreslår at overgå til en mere dynamisk ordning og her mener jeg at det er vigtigt at biblioteksafgiften er en forudsigelig indtægt for forfattere illustratorer og så videre samtidig

må biblioteksafgiften ikke sande til men den skal følge med samfundets udvikling generelt jeg mener at den foreslåede ordning som vi her diskuterer giver en god balance i forhold til de hensyn

jeg skal så i den forbindelse henlede opmærksomheden på at der vil blive foretaget en evaluering af ordningen inden den dynamiske model træder i kraft så vi altså har en mulighed for at genbesøge det her

vi i ministeriet fortsat være i meget tæt kontakt med de relevante parter for løbende at vurdere om ordningen

der jo som jeg tidligere nævnte og som vi har diskuteret en del her i dag er nedsat til tolv

synes jeg at der er fundet et meget godt kompromis og en meget god balance fordi vi sikrer at ordningen hovedsagelig

for hvem forfatterskabet er det primære og samtidig betyder ændringen så at der faktisk er flere der har mulighed for at

komme ind og få adgang til afgiften

nu går vi så i gang med udvalgsbehandlingen og vi står selvfølgelig i ministeriet til rådighed hvis der er oplysninger og spørgsmål der skal besvares

endelig komme med undervejs med de ord

jeg gerne kvittere for debatten og den

baggrund af den rapport blev der så indledt nogle drøftelser blandt folketingets partier og med kulturministeren for bordenden men at de som sådan ikke

eller en aftaletekst er det rigtigt forstået at der var nogle drøftelser og

stille et ændringsforslag der er ikke nogen aftaletekst der er ikke noget forlig der er ikke nogen stemmeaftale der har været nogle drøftelser og der har været en forståelse på baggrund af en rapport hvorefter ministeriet har udarbejdet det her lovforslag så

have en undergrænse der er lavere end de

bare bede socialdemokratiets ordfører herre mogens jensen

på et tidspunkt under udvalgsbehandlingen kan

om at få en lavere undergrænse når man

hvor den grænse ligger man behøver ikke at svare men man kan jo gå og og tænke lidt over tingene i de kommende uger

vi går i gang med med behandlingen men altså der er intet der forhindrer os i

at ændre de her ting der er ikke nogen aftale der er ikke nogen forligstekst der er ikke nogen stemmeaftale

har jo til formål at frigøre flere midler til investeringer i iværksættervirksomheder konkret indeholder forslaget følgende ændringer at minimumskravet for

investeres i unoterede aktier forhøjes fra tyve procent

hvor meget der kan investeres i unoterede aktier

den del af opsparingen der ligger over to million

og endelig som det fjerde at puljebekendtgørelsen skal ændres således at det tillades at investere pensionsmidler

af den opfattelse at en af vores allerstørste udfordringer for vækst i danmark er manglende kapital manglende investeringer i vores vækstvirksomheder

ser på vores portefølje af virksomheder i danmark

ved forskellige politiske tiltag at det er rimelig nemt at starte egen virksomhed men vores store udfordring er at vokse sig større fra at være den helt lille virksomhed enmandsvirksomheden

noget mere egenkapital hvordan vi sikrer noget mere investering i de små virksomheder og der er jeg enig i at det her forslag godt kan være med til at bidrage til at frigøre flere midler til investeringer

ved at øge investeringerne

brug for at flere danskere kan se et formål i både for det danske samfund men også for dem selv at man får investeret i unoterede aktier på den måde kan man bygge

fundament op omkring de små iværksættervirksomheder som får noget kapital ind og kan investere i innovation og produktion og på den måde blive mere produktive og ansætte nogle flere folk

men det er også væsentligt når man kommer med de gode ideer og jeg synes det er gode ideer at man anlægger en helhedsbetragtning når man fastsætter sin økonomiske politik det gælder både i forhold til pensionsområdet og i forhold til vækstpolitikken vi vil i løbet af foråret og sytten komme med en

fem og tyve plan der fastsætter rammerne for den økonomiske politik herunder målsætninger for vækst og arbejdsudbud

skal jo ses i sammenhæng med de øvrige overvejelser i forhold til at styrke vækstmulighederne for iværksættervirksomheder jeg vil ikke udelukke for jeg synes sådan set det er gode forslag at lignende forslag kan blive en del af regeringens politik men timingen og prioriteringen skal være rigtig og ses i sammenhæng med de overordnede rammer for den økonomiske politik på den baggrund kan regeringen ikke støtte det konkrete

det foreliggende forslag fra alternativet har til formål at sikre midler til investeringer i iværksættervirksomheder det er en god og sympatisk intention ingen tvivl om det og den er socialdemokratiet også meget optaget af at sikre så skulle man jo tro at det var let og lige til

at se på hvordan pengene til investeringerne i iværksættervirksomheder

skal tilvejebringes det skal ifølge alternativet desværre ske

og at der dermed ikke er så mange penge til den enkelte når pensionsalderen oprinder

hvor meget man man må investere i unoterede unoterede aktier for den del af opsparingen der ligger ud over de to million kr så vil det betyde at

op til den enkelte pensionsopsparer at vurdere hvor meget man selv vil investere i unoterede aktier

er sikkerhed for et godt afkast jo godt

at man taber sine penge og taber en del af sin pensionsopsparing derfor er vi

skeptiske over for det forslag der er blevet fremsat vi mener grundlæggende at det er vigtigt at værne om den sunde danske pensionskultur derfor mener vi

regulering der sikrer at pensionsopsparinger ikke kan formøbles på risikable investeringer det ville gå ud over den enkelte og potentielt efterlade et stort hul i statskassen

over for at se på hvordan der kan sikres flere midler til investeringer i iværksættervirksomheder

og fem og tyve udspil stol på danmark som det hedder

foreslår at der udarbejdes en model for gunstigere skatteforhold for investorer som investerer

penge i iværksættere vi vil øge fradraget for investeringer i nystartede virksomheder konkret kan modellen indeholde et fradrag for investeringer i iværksættervirksomheder

men da tilvejebringelse af kapital til iværksættervirksomheder ligger os meget

håber vi at der i løbet af foråret kan blive inviteret til nogle vækstforhandlinger ovre hos erhvervsministeren hvor vi i fællesskab kan sikre at der gives mulighed for at

for investeringer i iværksættervirksomheder

skal give en hilsen fra sfs ordfører som desværre er

af et samråd i et af folketingets udvalg sf kan heller ikke støtte forslaget men synes at der også

er det jo en kendsgerning at det for mange kan være vanskeligt at tilvejebringe tilstrækkelig

som synes om ideen og som tror på

synes vi det er den rigtige vej at gå og vi vil også gerne til at se på nogle af de delelementer som ligger i det her beslutningsforslag fra alternativet eksempelvis eksempelvis de to første

gælder minimumskravene for private pensionsopspareres investering i ét selskab

vi kan også godt se fornuften i forslag nummer to

andelen af pensionsopsparinger under to million

grænsen på de tyve procent stiger til fem og tyve

beslutningsforslag er at vi

alternativet skriver selv i bemærkningerne til beslutningsforslaget at det er en del af

et tidligere initiativ fra alternativet fra sidste samling

med til at sikre at der bliver tilvejebragt mere risikovillig kapital vi ved at kapitalen er

til stede folk har kæmpestore opsparinger og nogle vil også gerne bruge dem men vi skal også

brænde sig hvis de begynder at

bruge en større del af deres pensionsmidler på risikobetonede investeringer vi skal huske på at når man investerer på den her jo mange gange udskudt skat og bruttoformue vi taler om så vi har også en interesse i at de pensionsopsparinger som folk har og som de skal bruge når de

har brændt store dele af sin velerhvervede og surt optjente pensionsformue af

på noget der lød rigtig rigtig godt men som man desværre kunne se endte med at løbe ud i sandet

sager hvor det går rigtig godt og hvor folk har tjent mange penge på

er at rigtig rigtig mange iværksættervirksomheder

for at sige det ligeud de løber ud i sandet nogle lukker og slukker andre går konkurs

måske har kautioneret for i de her virksomheder hos

vi er nødt til at være sikre på at det foregår på en god måde og der synes vi ikke som der står i det

i departementet men så hurtigt tror jeg trods alt ikke at vi kan komme til at gøre det

vi laver en samlet pakke og hvor jeg også håber at alternativet vil være med

og dem skal vi selvfølgelig også have med ind men jeg vil gerne appellere til at vi får en fælles stor aftale til gavn for dansk iværksætterkultur og virketrang

til vores iværksættere jeg kan huske tilbage

lempede reglerne i sin tid jeg tror det har været i to tusind og

fuldstændig umuligt for danske pensionsopsparere

heldigvis et flertal i folketinget som sagde lad os nu prøve

lade danske pensionsmidler spille en større rolle

venstres og den daværende regerings ambition lidt større end der hvor vi landede i sin tid men det var det vi kunne skaffe

set grundlæggende fuldstændig enig i at det er vigtigt at vi sikrer adgang til risikovillig kapital til iværksættere det er vigtigt og det skal vi naturligvis

jeg kan jo heller ikke stå og sige at det er noget der ligger mig meget fjernt for det er noget som i høj grad er en del af den tidligere venstreregerings

det som både erhvervsministeren

giver god mening at tage det her i en større sammenhæng der er dannet en ny regering som er i gang med at lave forskellige initiativer i en større sammenhæng jeg tror det giver bedst mening at vi tager det her i en større sammenhæng der er mange initiativer på området omkring iværksætteri og derfor må jeg sige

er mange sympatiske forslag

derfor kan vi ikke bare give en blank påtegning og så sige

tjek det kører vi videre med men vi tager naturligvis gerne drøftelser i udvalget for

jeg har også lovet at hilse fra det konservative folkeparti og

også helst ser at tingene kører

en af dem var universal robots

starte i kælderen på

vokse sig større

en virksomhed med rigtig mange ansatte

og blive til noget den slags ideer er der brug for

den slags drivkraft er der brug for

er om at det allerstørste problem for de her virksomheder

i

inden for ingeniørområdet

rigtig vigtigt at vi også i meget høj grad har fokus på det spørgsmål altså på

får uddannet den arbejdskraft der er brug for for det hjælper jo

med kapital hvis ikke man kan gå ud og finde den arbejdskraft der skal til for at udvikle ens

at indhente kapital og det problem synes vi egentlig er relevant at kigge på

man skal huske at

meget tit folk der kritiserer enhedslisten for at ville etablere det de kalder en statsbank jeg plejer at kalde det en offentligt drevet bank men men det er jo faktisk sådan at vi område har en række offentlige banker har en vækstfond har innovationsfonden som alle sammen

offentlig kreditvirksomhed det er som om det tit går lidt tabt i debatten vi så sådan

det besøg vi var på forleden dag at for eksempel innovationsfonden har spillet en ekstremt positiv rolle i forhold til udviklingen af robotklyngen i i odense

vi umiddelbart positive over for

usikkerheder som jeg synes er relevante altså man skal selvfølgelig overveje om om man med det her går for langt i forhold til

skabe usikkerhed om om danskernes fremtidige pensionsudbetalinger

til hvor meget man må investere i de her lidt mere usikre former for for investeringer men nu er der jo ikke tale om arbejdsmarkedspensionerne der er tale om de private pensionsopsparinger som ligger ved siden af

fællesskabets penge om man så må sige

jo nok sådan generelt med erhvervsstøtte at det kan være en rigtig god idé men vi synes også det er rimeligt at når man bidrager med fællesskabets midler så må man også gerne stille nogle krav den anden vej det kunne være i forhold til bæredygtighed det kunne være i forhold til løn og arbejdsvilkår og andre spørgsmål

om der skal stilles nogle krav til de virksomheder der kan investeres i men vi synes at forslaget er positivt specielt også

er måske heller ikke helt urealistisk at forestille sig at det her kunne blive til virkelighed

og det tror jeg også godt alternativet var klar over at vi ikke kunne

nogle vækstforhandlinger og en vækstplan som kommer på et

kan opstå og komme en positiv dialog

jo næsten forvente at de vil være

er et godt forslag men

kan sikres at flere af de her midler

iværksætterinvesteringer men selvfølgelig hele tiden med en sikkerhed for at man skal have en viden om de investeringer man laver sådan

så det er jo fornuftigt at have en række grænser men om de ligger det helt rigtige sted

jeg ikke fuldstændig overbevist om og derfor synes jeg det er nogle gode pragmatiske forslag

kommet med her og hvis vi kan få boret ud

været skeptisk over for at komme med beslutningsforslag

store dele af vores forslag faktisk er interessant

og så ellers lægge op til at

at se hvad det er regeringen spiller ud med på området men det vi har lagt op til i alternativet er jo at vi godt vil tage det ansvar på

kan administrere større frihed i forhold til vores pensionsmidler altså de pensionsmidler der er bundet

de også kunne investeres i andre former for virksomheder end

syer sine midler ind i madrassen og ikke tør at risikere for meget vi har

meget godt i sig i forhold til den tryghed der ligger i at man ikke kan formøble det hele ved at investere for bredt eller for

læse de fire punkter op vi helt konkret kommer med der er nogle der er lidt utrygge ved om ved om vi giver for meget los altså om vi

en risiko når man sætter borgerne fri til selv at kunne bestemme over de pensionsmidler

et oplysningsarbejde fra vores side hvis man skal gøre det her og det lyder til at regeringen har planer om at

lige tage de fire punkter vi lægger op til

til andre lande så det vi egentlig lægger op til

minimumskravet for private pensionsopspareres investering i ét selskab nedsættes fra nuværende ethundredetusind kroner til halvtredstusind kroner

alternativets iværksætterpakke som vi kom med sidste år

kom med sit udspil et stærkere danmark vækst

seksten i august sidste år

hvis vi nu kan mødes med regeringen et sted hvor de har sagt de gerne vil være med

nogen bundgrænse og så flytter

positivt stemt over for så har vi et forslag om at andelen af pensionsopsparinger under to million

der kan investeres i unoterede aktier forhøjes fra tyve procent til fem og tyve procent det

der hvor vi har oplevet

begrænsningerne for hvor meget der kan investeres i unoterede aktier for den del af opsparingen der ligger over to

i unoterede aktier

ligger der helt klart en risiko men som

ikke bliver bragt i spil på samme måde fordi er meget meget store pensionskasser der ikke

vi står over for et arbejdsmarked der på mange måder bliver meget anderledes i de kommende år og

der blive behov for mere risikovillig kapital der bliver balancegangen

sikkerhedsnet man har med sin pension i dag

bestemt ikke er uhensigtsmæssigt at se på de her nye former for investeringer

ikke hvor man bare investerer og ser hvad der sker men hvor man laver et reelt lån fra en virksomhed til en anden virksomhed

at udmønte mange af det her ting med med enkelte tilpasninger så jeg vil egentlig lægge op til at vi i udvalgsarbejdet måske kunne gå sammen om at lave en beretning jeg har fået tilkendegivelser der måske kunne gå i

fra alternativets side vil det jo være

et vink med en vognstang om at vi virkelig gerne vil gå ind

regeringens nye strategi jeg har allerede nu mærket på ministeren

indhente accept fra ministeren og de andre partier

er at jeg står her og markerer hvad vi mener i alternativet og det

vores iværksætterdagsorden på tapetet

jo ikke samle alle partier i folketingssalen og bruge tiden

andre partier godt nok med en lidt ærgerlig kort deadline

i beslutningsforslaget og det kan være lidt svært så vi nåede ikke rigtig at få accept fra nogen

kan få en meget skarp dialog om de ting

så alternativet har fremsat det

åbenlyst med regeringen og alle andre partier i folketingssalen og så er

skal skæres af hist og her og noget nyt der skal puttes på

til at vurderinger altid skal fremgå af et lovforslags bemærkninger og et sammenfattende skema også selv om konsekvenserne ikke formodes

at være væsentlige i mandags var jeg til en åben landdistriktshøring her på christiansborg her præsenterede jeg regeringens beslutning om at væsentlige konsekvenser for landdistrikterne skal fremgå af lovforslag regeringen vil nemlig grundlæggende det samme som sf regeringen ønsker et styrket fokus på landdistrikterne og regeringen ønsker at der i lovforslag redegøres for væsentlige konsekvenser for landdistrikterne det gælder både de positive og de negative med regeringens beslutning kan de hensigter

sfs forslag som jeg synes har en god intention

at det vil gøre det obligatorisk at foretage konsekvensanalyser af

ud fra et rent lovteknisk synspunkt er det en kvalitet i sig selv at bemærkningerne til et lovforslag begrænses til at omtale relevante forhold den begrænsning er med til at sikre at der holdes fokus på de spørgsmål

lovforslag som vi behandler her i salen som har konsekvenser for landdistrikterne og et nyt obligatorisk punkt vil desuden give anledning til spørgsmål om hvilke andre tværgående spørgsmål

skal optages som særskilte obligatoriske punkter i bemærkningerne til et lovforslag et nyt obligatorisk punkt vil dermed med tiden kunne få den utilsigtede virkning at den overskuelighed som de faste punkter giver går tabt og så mister man

fokus på landdistrikterne og det ønsker vi

som alle lovforslagets konsekvenser skal måles op med

redegøres for et lovforslags konsekvenser for landdistrikterne hvis konsekvenserne vurderes at

det vil kunne ske når

revideret de relevante vejledninger

så det slog jeg op i den nuværende vejledning om lovkvalitet og der står i kapitel syv

både lovforslag og administrative forslag bør vurderes med henblik på at identificere væsentlige regionale konsekvenser for alle lovforslag og administrative forslag med væsentlige regionale konsekvenser bør der i forlængelser

gennemføres en nærmere vurdering af disse konsekvenser sådan sådan

at lave en særskilt og tilbundsgående vurdering af det

igennem det eller kun de væsentlige altså jeg kan sagtens høre det meningsfulde i ministerens argumentation men problemet er bare lidt det at når vi

være lidt som det

vil man ofte glide uden om

jeg spørge ministeren hvordan kan man så sikre sig at det

for jeg står her med en opgørelse fra

femten over de ministerier der i

til deres egen lovgivning skulle rapportere ind om det havde konsekvenser for landdistrikterne

komme med en vurdering af konsekvenserne for landdistrikterne

obligatorisk kan tabe fokus som ministeren siger det kan der faktisk være en pointe i men problemet ved ikke at gøre det er

hvor ministerierne hvis de kun får

finde nogle metoder til at sikre at den intention som jeg tydeligt kan høre ministeren har rent faktisk også slår igennem derude

evaluering vi er ude i at

kan vi finde nogle metoder til at sikre at det så faktisk også sker derude i ministerierne og

at man skal være opmærksom på landdistriktskonsekvenserne hver eneste gang man kommer med

hvis det er sådan at man ignorerer det hvad man jo ikke må for det kommer til at stå i den nye vejledning for god lovkvalitet så

ikke blande mig i ministeren siger

i og med at landdistrikter og øer jo er integrerede dele af vores land og vores

kommuner og når man lovgiver det kan være uddannelsesspørgsmål det kan være om kommunerne det kan være om økonomi den kommunale økonomi den regionale økonomi det kan

min ordførertale at det faktisk bliver obligatorisk

fra folketingets side at vi ikke kløver danmark midt over men hele pointen

det obligatorisk er at det forsvinder det i mængden af alle de andre obligatoriske temaer og så desavouerer du det obligatoriske den fokus der nu kommer på det

når der er nogle konsekvenser for landdistrikternes økonomi omstillingsevne eller andre forhold

at der vil være større fokus på det og det forsvinder ikke

tværtimod synes synes jeg måske nok at det kunne være en rigtig rigtig god øvelse for

de fleste af de embedsmænd der deltager i lovbehandling

er bosiddende herovre og en gang imellem har man indtryk af i hvert fald hvis man kommer ude fra landet at fokus er et lidt andet sted ved at gøre det

obligatorisk tvinger man

gå ind og kig herre henning hyllested i for

tjekke done ikke

det er det der er meningen med det det er derfor vi har valgt den her løsning vi kunne have valgt

have større fokus på landdistrikterne og det skal embedsmændene så have med det her forslag fordi

selv om man selvfølgelig udflyttede statslige arbejdspladser jeg kan også høre

at at det jo lidt er et spørgsmål om ord

hvordan vil ministeren sikre at det

en subjektiv vurdering og om det politisk er hensigtsmæssigt at man kigger på de her konsekvenser hvis det kun er de steder hvor man har og nu

prøver jeg at se i ministerens

hvornår skal man vurdere om det er en væsentlig virkning

fra sf i at vi skal have fokus på det her

som er til gavn for landdistrikterne og ikke er så bureaukratisk tungt det kommer til at fremgå af den vejledning som justitsministeriet sender ud inden sommerferien til god lovkvalitet hvordan vi præcis

da hele intentionen er at vi skal være opmærksomme på landdistrikternes vilkår i forbindelse med

rigtig mange gode ting med hensyn til landdistrikter de sidste par år som folk har stået synes jeg skulder ved skulder om

herinde i folketinget også fra den daværende v regerings side om udflytningen af statslige arbejdspladser man havde et udspil som man gennemførte i femten

udvikling i hele danmark med over en hundrede og tyve initiativer og mange af dem er gennemført

vi har kigget på en modernisering af planloven

der er mange gode tiltag og det interessante er synes

at der er brug for større fokus og for større prioritering af det og det er regeringens udspil altså udtryk

landdistrikternes fællesråd i den grad har har arbejdet og man må vel sige at det arbejde har båret frugt for vi

foregår i det danske folketing

at hvis man har en god dagsorden og man har et konkret forslag jamen så

går i præcis den retning som som forslaget her

har set det endelige ministeren sagde i dag og har også skrevet at man vil komme med det konkrete inden sommer og det skal vi

før vi har den endelige vurdering men jeg synes

det er positivt at man nu tænker ad den her vej

at det er min erfaring at det hidtil har været

landdistrikter i i de oplysninger der har været om lovgivning om udspil og

jul havde vi en meget meget stor debat om

fem og tyve plan som jeg nu kan forstå er skrottet der kommer så en ny

jeg da anbefale at man ikke kun gør det ved lovforslag men også ved regeringsplaner

fem og tyve plan var at vi måtte bruge udvalget for landdistrikter og øer til

dybden i forhold til hvad konsekvensen af de og de og de elementer

alene i debatten her efter ministerens

for uddannelser der ved vi jo vi har lige haft høring med erhvervsskolerne rundtomkring hvor presset man er vi havde besøg af skolen oppe

er hvor små hold de har og hvor stram stram stram økonomien er jeg tror at de havde et overskud sidste år på fyrretusind kroner

honorere uden at det må få nogle alvorlige konsekvenser for uddannelsernes tilstedeværelse ude i

vi har i dagens aviser kunnet læse om

landkortet og hvordan man nogle steder bliver de store vindere mens man ude i landdistrikterne

et underbelyst

offentlig debat om det mere dokumentation om det før vi vedtager lovgivning og før

indgår kompromiserne i folketinget

tak til sf for at

vi vil altså vente med at tage endelig stilling til

til vi har set hvad det præcist er ministeren

med at vi i mandags fik en ny melding fra regeringen om et nyt arbejde der sættes i gang og er færdigt til sommer og som har det samme

konkrete arbejde og vurdere det når vi har det fra regeringen og hvis det viser sig at være ufuldstændigt eller hvis det

være med at stille mig selv spørgsmålet når der er udgået en lovgivning her fra christiansborg som har haft konsekvenser for landdistrikterne er det så sket på baggrund af en uvidenhed

er det ikke sket en eneste gang at der er udgået

lovgivning her fra christiansborg hvor der

fra nogle mennesker ude i landdistrikterne fra nogle organisationer i landdistrikterne

prøvet at gøre os opmærksom på at nu var vi altså lige ved at dumme os jeg synes at vi til enhver tid har fået den viden som vi har haft behov for og så har man set bort fra den og det er så en anden sag

år jeg har arbejdet som landdistriktsordfører for dansk folkeparti det er siden to tusind og elleve har jeg stiftet bekendtskab med rigtig mange landdistriktsorganisationer og

stiftet bekendtskab med embedsmænd i ministerierne og jeg kan endnu ikke nævne et eneste eksempel

embedsmændene i ministerierne har været længere fremme i deres viden om landdistrikterne end de mennesker der bor og lever derude som organisationerne repræsenterer så jeg kan stille mig selv spørgsmålet hvad er det for en viden de kan berige os med som landdistriktsorganisationerne ikke kan berige os med så har man jo

miljømæssige konsekvenser

hvad er det for en natur der er i det område hvor vi overvejer at pløje en vej igennem

at tage og føle på men når man taler landdistrikter taler man altså om afledte effekter i andet tredje fjerde femte og sjette led og glem alt om at tro at man kan få dem med i en konsekvensanalyse det

noget altså helt ærligt kan det ligefrem skade landdistrikterne og så tænker

men jeg har altså også mødt politikere herinde som tror

beregninger fra ministerierne er den skinbarlige sandhed så hvis

står med en konsekvensanalyse som ikke går længere end til andet led

i den anden hånd står med et høringssvar fra lad os sige landdistrikternes fællesråd

det er gået meget mere galt i de andre byer

jeg ikke udelukke at der kan være politikere der kan finde på at sige

passer fordi det er gennemregnet og

en situation hvor jeg kan tænke at det ligefrem kan modarbejde landdistrikterne

min fornemste opgave

vare på landdistrikterne og de mennesker der bor derude

og stamper i gulvet for at få den her konsekvensberegning indarbejdet i vores lovforslag og

vil jeg da meget gerne gå videre med det men som

jeg er bestemt ikke afvisende over for at det her

noget vi sagtens kan arbejde videre med sigt men som sagt

og uanset om vi kan dele glæden ved de høringssvar som blandt andet landdistrikternes fællesråd bidrager

når vi nu skal diskutere det at vide at de samme mennesker der leverer de kvalificerede høringssvar rent faktisk selv efterspørger

så jeg tror ikke man skal tænke på det som en modsætning men

det er landdistrikternes fællesråd tænker

er meget klogere end os men hvis de gerne vil have det

vi åbne over for det jeg kan også godt se at

af socialistisk folkeparti jeg skal indledningsvis starte

altid at lave konsekvensvurderinger af lovforslag

ikke vurderes at være så væsentlige det mener vi går for langt i forhold til hvad der er nødvendigt

og vi er allerede i gang med at arbejde med dele

forslaget lige nu arbejder regeringen på en model der skal sikre en

måde at inkludere landdistriktsrelaterede konsekvensvurderinger på vi ønsker at sætte et øget fokus på landdistrikterne i hele lovgivningsprocessen men samtidig vil vi undgå at lave unødige regler der fører til mere bureaukrati vi vil gerne undgå at starte en kædereaktion af nye tværgående spørgsmål der pludselig også skal indgå særskilt i bemærkningerne til lovforslagene men formålet skal altså være at understøtte vores regerings fokus på vækst og udvikling i hele danmark

vores væld af initiativer for landdistrikterne taget i betragtning tror jeg at vores fokus efterhånden må stå klart for de fleste men med sådan et

tak til sf for

vi håber i venstre på en fortsat god dialog om et øget fokus på landdistrikterne i lovgivningsarbejdet men det skal være mindre stift og bureaukratisk

har af konsekvenser for vores landdistrikter og yderområder man skal selvfølgelig holde sig for øje at det

fordi der så til hvert lovforslag skal tilføjes bemærkninger om væsentlige konsekvenser for landdistrikter og yderområder men vi synes vi synes faktisk at det jo

økonomer eller jurister eller alt mulig andet af

for langt de flestes vedkommende er i hovedstadsområdet og som for det meste vel

indhente information udsagn og så videre fra de rigtige eksperter på det her område

og lever i yderområderne eller i vores landdistrikter altså de organisationer som er baseret derude derude tror vi faktisk der

ikke det er nok det er jo ikke ligegyldigt når et lovforslag udformes og udarbejdes altså inden vi politikere får det hvem der så har haft det i hænderne vi ved jo alle sammen når vi sidder med lovforslag hvor svært det også kan være at ændre på lovforslag fordi de så én gang er udarbejdet derfor tror vi at det kan være rigtig rigtig nyttigt og det er jo det sf foreslår

i skabelsesprocessen har den her vinkel helt tænkt ind ligesom vi har andre vinkler tænkt ind så vil jeg sige

selvfølgelig er et rigtig godt redskab som jeg har redegjort for men det

det jo så ikke i sig selv det gør det ikke alene vil jeg påstå det fritager bestemt ikke

de områder som er ramt af

slår sig op på at være yderområdernes

desto mindre de partier som var de bærende kræfter i de store centraliseringsreformer i nullerne

som forstærkede den centralisering

der betød nedlæggelse af regionale og statslige arbejdspladser forstærket afvandring betød indskrænkninger eller nedlæggelse af den kollektive trafik nedlæggelse af folkeskoler i landsbyerne og

med to procent besparelse på uddannelsesområdet

som betyder at uddannelsesinstitutioner i yderområderne er i fare for at blive lukket vi har set politiforliget om manglende ressourcer i det hele taget hos politiet som har betydet nedlæggelse af stillinger og stationer i yderområderne endda faktisk også

ikke at tale om det jerngreb som regeringen

s r sf regering jo holdt kommuner

regioner i og som betyder at der jo rationaliseres og effektiviseres til den helt store

at kommunerne jo bliver tvunget til at centralisere og gøre skoler børnehaver og plejehjem til større enheder det rammer landdistrikterne folk vil ikke flytte derud hvis der for eksempel er tolv

at imødegå centraliseringen og afviklingen af visse landdistrikter og yderområder

i høj grad er en kommunal og regional opgave man kan undre sig over hvorfor

i de årlige økonomiforhandlinger med staten og regeringen

så se endnu et eksempel på hvorfor det er nødvendigt

give vores støtte til vi håber også at

at ændre sine retningslinjer for lovudarbejdelse således at det fremover skal fremgå direkte af lovbemærkningerne når der er væsentlige konsekvenser for landdistrikterne

regeringens beslutning indfrier de gode tanker i det fremsatte beslutningsforslag som derved bliver overflødigt og derfor giver det ikke mening for liberal alliance at støtte sfs beslutningsforslag

centrale i udviklingen af fremtidens danmark vi må ikke glemme alt det der er uden for de store byer og det kan vi måske have en tendens til

og mest opholder os i og omkring danmarks hovedstad derfor vil jeg gerne starte med at sige tak til sf og

i alternativet støtter vi i hvert fald op om det vi er meget glade for det

det må være i alles interesse uanset partibogstav og hjemstavn at vi husker på hele danmark når vi laver lovgivning

i alternativet arbejder vi med noget der hedder politiske laboratorier

hvor alle der har lyst uanset hvilket parti de er medlem af kan være med til at udvikle vores politik og vi har

en række politiske laboratorier om netop landdistrikterne og et sammenhængende danmark og i den forbindelse da vi holdt det i to tusind og seksten dukkede ideen op om at vurdere ny lovgivning i forhold til landdistrikterne

og øerne derfor bakker vi naturligvis op om beslutningsforslaget fra sf en konsekvensanalyse af lovforslags virkning

på udviklingen i landdistrikter i yderområder og på øer ser vi i alternativet som et værktøj der kan være med til at sætte fokus på den udvikling der har været i gang de sidste mange år hvor yderområderne landdistrikterne og øerne måske ikke er blevet prioriteret helt lige så højt som de burde her fra christiansborgs

konsekvensanalysen som et godt værktøj

jo nu når der faktisk skal prioriteres benhårdt i de ressourcer på velfærdsområdet i kommunerne i øjeblikket eller når vi herinde balancerer og omfordeler skattekronerne for det koster jo mere per borger at anlægge en vej hvor der kører

klassekvotient og det er dyrere for fællesskabet hvis man bliver syg på læsø og skal med en lægehelikopter end hvis man bor på østerbro og kommer ind på rigshospitalet med en ambulance jeg kan se på erhvervsministerens svar til

januar og på ministerens pressemeddelelse her i bagkanten af landdistriktshøringen forleden at man nu agter at gennemføre forslaget dog i en lidt anden og

lidt mere frivillig vil jeg vælge

betegne det som udgave end det vi debatterer nu og det er jo interessant for

hvis vi nu havde kunnet se i bemærkningerne hvilken konsekvens kommunalreformen boligskattestoppet

landdistrikterne og yderområderne der mener jeg faktisk

konservative og venstre og også ministeren kommer lidt til kort for

der formodentlig stået at omprioriteringsbidraget betyder at der skal spares otte

seksten til nitten på ungdomsuddannelser og på videregående uddannelser

yderområder og landdistrikter i det lys fremstår regeringens udflytning af de tre tusind ni hundrede statslige arbejdspladser jo som ren symbolpolitik

nettobalance som ikke hører hjemme når man nu hører at ministeren er optaget af at der føres en balanceret landdistriktspolitik forslaget som

og at der skal redegøres for det i bemærkningerne og det betyder at vi i fremtiden vil få et stærkere beslutningsgrundlag

altid være den her diskussion af det subjektive og prioriteringen af ressourcerne så man kan vælge at overse den konsekvensberegning selv om den viser en negativ

for det kan jo godt være at et forslag som falder i god jord i ringkøbing

så det håber jeg ordføreren for sf kan svare på

også nogle gange når det bliver dyrere og især der hvor det giver god mening

spændt på om forslaget får den ønskede hensigt men vi er positivt indstillet over for

parti som har siddet i regering og ikke fremsat et eneste landdistriktspolitisk lovforslag i hele den sidste periode samtidig med at vi hører at man prioriterer landdistrikterne og at den nuværende regering neddrosler

er kommet over en hundrede og tyve konkrete landdistriktsinitiativer udflytning af statslige arbejdspladser herre morten østergaard

det her beslutningsforslag men beslutningsforslaget er jo en genfremsættelse

sige at på uddannelsesområdet tror jeg faktisk at man sidder i

landdistrikterne i øjeblikket og er rigtig bekymrede

at man laver rigtig mange initiativer og det er vi stadig væk

meget store tilhængere af ligegyldigt hvilken kant

men vi må bare sige

betyder rigtig meget for hvordan et område løfter sig eller det modsatte

arbejdspladser bredbåndspuljer og alt muligt andet som de radikale altid har modarbejdet

bare oplyse forsamlingen

beslutningsforslaget fra sf

enhver siddende regering eller ethvert flertal i folketinget kan jo beslutte noget andet selv om konsekvensanalysen viser at det er til gavn for

har kostet rigtig mange uddannelsespladser i yderområderne det er et faktum

have vi diskuterer i højere grad

bliver jo en prioritering af ressourcer

skal vi jo bruge de ressourcer vi har og vi mener bare at det er forkert at lave en besparelse på uddannelse

over for at man kan have forskellige vinkler og ting og sager man synes skulle være lidt anderledes

vedtages som det lige præcis ligger jeg er meget glad for de næsten konsekvent positive tilbagemeldinger der kom

baggrunden for det er jo at vi skal have et danmark der hænger bedre sammen alt for mange mennesker føler sig i dag koblet af udviklingen som

har fart på i de største byer men alle dele af landet har krav på at blive set og hørt

også derfor vi i de nuværende bestemmelser

tage hensyn til hvilke konsekvenser der er i landet

på den baggrund at sf

daværende minister for by bolig og landdistrikter hvor

ministeren om hvordan det så blev håndteret ude i de enkelte ministerier og det er altså en trist læsning jeg står med her jeg kan nøjes med at tage beskæftigelsesministeriet der vælger at svare beskæftigelsesministeriet har ikke udarbejdet lovforslag der udelukkende har regionale konsekvenser eller kun har konsekvenser for yderområderne da ministeriets lovgivning som hovedregel vedrører hele landet den havde vi jo nok regnet ud

det siger lidt om at man med de nuværende bestemmelser

beskæftigelsesministeriet på trods af strukturen inden for jobcentrene eller alle de intiativer man

at få folk der er langt væk fra arbejdsmarkedet tættere på

i en fem årig periode så det viser med al tydelighed at vi har brug for at vedtage nogle nye retningslinjer

melodien hen til kommoden og tilbage igen nogle initiativer understøtter udvikling andre tager luften ud af landdistrikterne sf er sådan overordnet positivt indstillet over for udflytning af statslige arbejdspladser for det kan faktisk være en god idé når det i øvrigt spiller sammen med de lokale brancher og de lokale muligheder men hvis man samtidig nedlægger offentlige arbejdspladser gennem nedskæringer og centraliseringer inden for blandt andet uddannelsesområdet ja så bliver det lidt

kritisk vurdering i forhold til virkningerne

vi skal nemlig alle sammen både politikere og embedsmænd tvinges til lige fra starten af en lovproces at indtænke konsekvenserne for landdistrikterne og øerne

det her før senest for to år siden

sådan nærmere skal gå ind i den infight der var mellem det radikale venstre og venstre hvor jeg kunne forstå på det at det radikale venstre

være med at erindre om at venstre da det her blev behandlet for to år siden og jeg har netop i dag genlæst venstres ordførers tale

negativ men nærmest hånende over for

blive stærke

vist det der er sket her og det kan vi da kun være glade for hvordan vi konkret og præcis skal ende den her sag er ikke det afgørende for sf jeg kan høre at regeringen

den videre behandling om vi ikke i fællesskab kan finde en model som vi alligevel opnår de samme resultater med

afvente regeringens udspil men vi

over for at se på regeringens fremstrakte hånd mere end at holde fast i en vurdering som vi i øvrigt synes er den bedste for så er vi sikre på at alle lovforslag kommer igennem det her filter

skal til for at vi i fællesskab tager skridt i den rigtige retning så er sf med på

skal være obligatorisk

at man vist slog lige rigeligt løs

på den regering der har leveret varen på det her område og måske lige

lånte fjer i forhold til

ikke enig i at man ikke nødvendigvis

man kunne for eksempel have drøftelser over en kop kaffe til et møde hvis man ikke synes at man rigtig rammer bolden

efter nogle måneder og endelig formoder jeg også at ordføreren vil være indstillet på at at man kunne gå så langt eventuelt at indkalde ministeren til et samråd hvis nu man

mener at han rammer helt ved siden af bolden ved de her konsekvensanalyser det er vel et ministeropdrag i sidste ende at sørge for at man ligesom rammer bolden her

patienterne og alle de aktiviteter der

godt for patienterne det er godt

kommende patienter

patientsikkerheden og en styrkelse af vores sundhedsvæsen fremover der er tre elementer i

ændringen af sundhedsloven først drejer det sig om

hvordan man indhenter og videregiver helbredsoplysninger i forbindelse med kvalitetsarbejdet som pågår og skal pågå i sundhedsvæsenet derefter drejer lovforslaget sig om hvordan man indhenter og videregiver helbredsoplysninger om afdøde til brug for politiets og styrelsen for patientsikkerheds vurdering af om der skal laves

tredje og sidste element i lovforslaget

lave nogle forenklinger

den kommunale tandpleje og sundhedsplejen

under femten år

i forhold til at indhente og videregive

lov til at indhente og videregive oplysninger når det drejer sig om patientbehandling og behandling af andre patienter men der er ikke en mulighed for at indhente helbredsoplysninger til andre formål

er kvalitetsudvikling og kvalitetssikring

vores behandlingsregimer

hvor man hele tiden skal have et vågent øje med hvordan

danske regioner og kommunerne men også dem der praktiserer

det her element i lovforslaget er godt

behov for at vi hele tiden lærer vi skal lære af hvordan man gør

er en pligt vi har over for patienterne og over for vores samfund der er rent faktisk nogle elementer i vores lovgivning i dag som gør

de krav man stiller fra centrale sundhedsmyndigheders

har man behov for at få nogle flere oplysninger og det giver lovforslaget mulighed for et emne vi

som sundhedspolitikere drøfter rigtig meget og det gør patientorganisationer og faglige organisationer også er utilsigtede hændelser altså deciderede fejl som bliver begået i vores sundhedsvæsen

mulighed for at indhente oplysninger fra patienterne

alt sammen for at højne patientsikkerheden

kvaliteten i vores sundhedsvæsen vi har en meget stram persondatalov i danmark og

og passe på personfølsomme oplysninger og der er det

den meget stramme lovgivning vi har jeg synes det er væsentligt at

eksempelvis danske patienter som er paraplyorganisationen for patientorganisationer og foreninger i danmark

vi er positive over for intentionen om at etablere klar og utvetydig hjemmel der gør det muligt at opfylde behovet for kvalitetsarbejde til gavn for patienternes

sikkerhed det er danske patienters klare opfattelse at registrering og anvendelse af persondata er et uvurderligt værktøj for det danske sundhedsvæsen

der indgår i lovforslaget her handler om det retslægelige ligsyn og obduktion her får vi præciseret at de sundhedspersoner som arbejder i det her felt det kan eksempelvis også være kapelassistenterne fremover får

pligt til hvis politiet eller styrelsen for patientsikkerhed henvender sig

det sidste element og det skal

laves en mere smidig ordning som gør at man kan give sit samtykke til de behandlinger der finder sted i den kommunale tandpleje

det udspringer af at vi har haft en forsøgsordning med nogle frikommuner

det har vist sig at fungere rigtig godt jeg skal slutte af med at sige at jeg synes at lovforslaget afspejler høringssvarene fint og at man har sikret en balancering i de indkommende høringssvar det er muligt at socialdemokraterne vil stille en del spørgsmål frem mod tredjebehandlingen men vi udtrykker vores umiddelbare støtte til lovforslaget som det ligger her dog vil vi gerne have at

kigget på om der skal indføres en evaluering af visse af elementerne i de her lovændringer så

håndteringen af sundhedsdata fuldstændig afgørende på samme måde som dansk folkeparti utrolig glad for at

og derfor er det også helt rigtigt at lade ministeren forholde sig til det frem mod tredjebehandlingen jeg synes

læste op som citat er et godt udtryk for at danske patienter

at deres sundhedsdata spiller positivt ind i en forbedring

deres egen behandling fremtidige patienters behandling

som sundhedsministeren må kigge på frem mod tredjebehandlingen jeg synes jo at

i forhold til at finde principper

i danmark fremover lige nøjagtig er et udtryk for det

er vigtigere end sikkerheden om det her og det skal vi naturligvis som nation

bange for at fortælle ærligt om hvordan man har det

grunden dertil så man kan få den rette behandling

en del vi ønsker yderligere belyst

hjemmel til at anvende patientoplysninger til brug for den løbende kvalitetsudvikling

her ønsker vi at det skal ske anonymiseret eller at man har opnået samtykke fra patienten

kan indhente oplysninger

tidligere enige om syv principper

og gennemsigtighed for alle borgere og patienter skal have bedre information

data skal begrænses i størst muligt omfang hvordan sikrer vi det

det her forslag

til henholdsvis uddannelse til speciallæger og til studerende som led i deres uddannelse det mener vi

og det kan ikke være så vanskeligt at sikre en patients samtykke hvilket vi har diskuteret mange gange de sidste par år under en to tre fire måske fem sundhedsministre vi mener

lægeforeningen

indføre metasamtykke et metasamtykke gør at man selv bestemmer

eller ønsker at blive spurgt i forbindelse med de enkelte sager der skal videre

behandling af ens sundhedsdata vi ønsker at man skal kunne sikre en anonymisering eller pseudonymisering kryptering hvad vi nu kalder det

men i høringssvarene siger regionerne

til kvalitetssikring uden samtykke et meget vidt kriterium

tilstrækkelig til at beskytte patienten i forhold til information til patienten om mulighed for at frabede sig at oplysningerne indhentes

man patienten er det nok at skrive på sundheddk at man har ret til at frabede sig

som har ansvaret for de oplysninger som patienten ikke ønsker kan indhentes

man fejler noget hvordan vil det så være at få fat i den person man nu skal

vil have ens oplysninger videregivet jeg synes det lyder meget besværligt og jeg ønsker at vide hvordan

ressourcer til det her vi taler om det

ulighed i sundhed der er folk med ressourcer

som farmaceuter og farmakonomer som desværre ikke er autoriserede

skal det så videregives af en anden person den sidste ting jeg vil komme ind på er at når vi nu prøver at gøre det åbent for nogle

medicinforbrug men det må de

klare regler for indhentning og videregivelse af

til brug for kvalitetsarbejde og kvalitetssikring

som alle folketingets partier bakker op om

mere enkle regler for videregivelse af oplysninger til beslutning om retslægeligt ligsyn eller retslægelig obduktion og for det tredje forenklede procedurer for forældresamtykke

personer med en autorisation jeg

mener rent faktisk at vi med lovforslaget har fundet en fin balance så vi ikke kompromitterer fortroligheden mellem patient og sundhedsvæsen

vi sikrer at vores sundhedsvæsen kan udvikle sig positivt

afsæt i de oplysninger og den viden som patientjournalerne rummer vores sundhedsvæsen er i konstant forandring og elektroniske patientjournaler gør det muligt

ventetider eller behandlingstider genindlæggelser eller effekten af konkrete behandlinger

er det en væsentlig faktor at når man indhenter oplysninger

kvalitetssikring og udvikling skal formålet have en væsentlig samfundsmæssig

ledelsen på behandlingsstedet skal give tilladelse til indhentning af oplysninger på baggrund af fastlagte kriterier vi begrænser bureaukratiet fordi vi nu fokuserer på at indrette et system med indhentningsbestemmelser frem for videregivelsesbestemmelser og det er et skridt i den rigtige retning

giver bedre adgangsmuligheder for at såvel politi som styrelsen for patientsikkerhed kan få adgang til helbredsoplysninger det betyder helt konkret at en autoriseret sundhedsperson i fremtiden har pligt til efter anmodning at videregive oplysninger om en afdød patients helbredsforhold det kan være af stor betydning for de efterladte

står tilbage med både sorg og uafklarede spørgsmål når et uventet dødsfald indtræffer helbredsoplysninger kan være afgørende for vurderingen af om et retslægeligt ligsyn eller en retslægelig obduktion bør foretages

afgørende at vi hele tiden har fokus på at smidiggøre sundhedsvæsenet det giver mening for patienterne når bureaukratiske modeller udfases og den sidste del af lovforslaget er et godt eksempel på at sundhedsvæsenet mere smidigt og mindre bureaukratisk informeret samtykke er en hjørnesten for behandling ingen tvivl om det med baggrund i et vellykket frikommuneforsøg med fokus på kerneydelser åbner vi nu

det kan for eksempel være flourbehandling eller tandrensning og læringen fra frikommuneforsøget er

har oplevet en lettelse af arbejdsgange

sparet tid derfor giver det mening at vi nu lemper reglerne for både den kommunale tandpleje og sundhedsplejerske det er win win

at bruge helbredsoplysninger til for eksempel kvalitetsarbejde med videre

dybt fortrolige oplysninger som patienter deler med deres læge deres sygeplejerske og andre de møder i sundhedsvæsenet om deres helbred men også private oplysninger som for eksempel kan være om deres seksualitet deres alkoholforbrug brug af andre former for euforiserende stoffer

svært følsomme derfor er det

vores holdning at vi skal være uhyre

der gives adgang til hvilke formål der gives adgang og hvem der har adgang til sådanne

helbredsoplysninger det er et principielt nybrud når man

det mener jeg man lige skal notere sig og for det andet skal man også notere sig at det vel at mærke er en adgang som gives uden at man som patient skal give sit samtykke jo man kan frabede sig det men det er grundlæggende noget andet når man giver

for vidtgående adgang det er en for bred kreds

defineret som alle autoriserede sundhedspersoner som kan få adgang principielt set til de her dybt fortrolige oplysninger og at der er en for ringe mulighed for patienten til selv at styre hvem

det er ovenikøbet sådan at når det gælder formålet med akkreditering kan man ikke frabede sig det

synes vi heller ikke er godt nok så vores holdning er at man skal indføre en

modellen om metasamtykke som det etiske råd har været inde

man kan give et generaliseret samtykke

men men det er helt afgørende at vi forankrer kontrollen med data hos patienten selv

støtte den del af lovforslaget

en pligt man påfører sundhedspersoner til at videregive helbredsoplysninger til politiet og styrelsen for patientsikkerhed i forbindelse med dødsfald her er der også tale om en meget

inde at røre ved sundhedspersonernes tavshedspligt og er også derfor at vi ser at både lægeforeningen

over den her del af lovforslaget i høringssvarene det er også en sag som har en historik

man enig om at der skulle udarbejdes en vejledning som muligvis kunne afklare nogle af de

kuldsejlede det fordi man slet ikke kunne blive enig eller man ikke kunne løse problemet ad den vej eller hvorfor jeg synes i hvert fald at jeg mangler nogle svar på hvorfor man ikke har forsøgt at afklare om den nuværende lovgivning

måske ikke rummer mulighed for

for at kunne vurdere om man skal foretage et ligsyn eller en obduktion den sidste del af lovforslaget

børn når de skal have mindre behandling hos

samtykke på på forhånd og det synes vi

set er fint nok jeg synes det er vigtigt at vi husker at børn har krav på både information og inddragelse svarende til deres alder

er det jo også alfa og omega at sundhedsdata ikke kan misbruges eller havne i de forkerte hænder det er ekstremt vigtigt at vi kan tillid til at

vores sundhedsdata kun bruges til de tiltænkte formål og at de opbevares med den sikkerhed og fortrolighed som vi alle sammen bør forvente der er tale om borgernes rettigheder til selv at bestemme over deres egne data

sundhedsdata har det ligget mig meget på sinde at dette lovforslag opfylder kriterierne for tilstrækkelig sikkerhed for borgerne både levende og døde jeg har derfor stillet mange spørgsmål til ministeren og

og udførlige svar som har overbevist mig om at det her lovforslag tager højde for begge sider af sagen og har fundet en god balance

handler om forenklede procedurer vedrørende forældres samtykke til behandling af deres børn når der er tale om mindre omfattende behandlinger og forenkling af procedurer og regler er vi altid meget glade for i liberal alliance så samlet set støtter vi

3 at lempe proceduren for samtykke til behandling af børn under femten år i tandplejen og i sundhedsplejen det er naturligvis vigtigt at vi som borgere og patienter er trygge ved at vores sundhedsoplysninger behandles ordentligt og fortroligt det tror jeg vi alle sammen kan blive enige om men først og fremmest

lidt ros til sundhedsministeren for at

til permanente regler i forhold til den del

omhandler børn i alternativet er vi glade for eksperimenter

oplysninger fra patientforløb er en forudsætning for kvaliteten i det danske sundhedsvæsen på den baggrund bakker vi op om de rammer

hundrede og to og tredive sætter men vi er naturligvis åbne over for at lytte til eventuelle problemstillinger som kunne dukke op i udvalgsarbejdet og som vi ikke har været opmærksomme på

der er gået godt men også at lære af de fejl der er sket undervejs og derfor er kvalitetsudvikling så vigtigt nogle ting kan man lære på et kursus

skal bruge det og derfor er den mest effektive måde at lære nye ting på

at tage udgangspunkt i praksis og det man har arbejdet med derfor er det så vigtigt at der er en mulighed for at bruge sundhedsdata til at blive klogere

det andet ben i diskussionen om sundhedsdata er det her med beskyttelse af data

handler jo om hvordan vi passer på folks oplysninger og en del af det problem er jo

her med at oplysningerne allerede i udgangspunktet

noget af det som faktisk kan samle os herinde er det vi også har aftalt i vores principper nemlig at vi skal

forskellige systemer og dermed også kortlægge hvad der skal til for rent faktisk at få

altid vil være sådan at man ikke kan se hvem folk er medmindre det er relevant for deres behandling

i dag fordi høringssvarene jo tyder på at der stadig væk er lidt tilbage at ønske sig

det giver mere mening at afgrænse det

at det er de mennesker som sidder med kvalitetsudviklingen som skal have lov til at have adgang og at det er den funktion

hvilken fagprofession man tilhører det er

sådan set lige så godt kan være nogle der har forstand på it som er nødvendige i den proces

handler om det at videregive oplysninger til politiet

stor forståelse for

kunne finde en løsning som læger og sygeplejersker kunne se sig selv i

de er bekymret for den model der er fundet så radikale venstre støtter lovforslaget og så glæder

os rigtig meget til at tage næste skridt

vi forhåbentlig om ikke alt for længe kan lykkes med rent faktisk også at

har brug for vide medmindre det en del af ens egen

af helbredsoplysninger om afdøde når det eksempelvis skal vurderes om der skal iværksættes

retslægeligt ligsyn samtidig mener vi

i et samfund som det danske

det er jo ikke alle oplysninger vi synes det er lige rart at dele med tredjemand heller ikke selv om

er omfattet af den almindelige tavshedspligt

blandt andet dansk selskab for almen medicin påpeger og om den derfor skal begrænses til ansatte med autorisation

og om i hvilke tilfælde der skal foreligge samtykke fra patienter

og om hvordan vi beskytter de oplysninger der tilgår tredjemand i forbindelse med kvalitetssikring og kvalitetsudvikling

om de mere præcise regler for videregivelse af helbredsoplysninger i forbindelse med beslutning om retslægeligt ligsyn her mener eksempelvis dansk sygeplejeråd og lægeforeningen at de nuværende regler er dækkende

om ansvarspådragelse hos sundhedspersonalet i forbindelse med videregivelse af oplysninger afslutningsvis vil jeg sige at

etiske råds krav om at man som udgangspunkt skal have skriftligt samtykke

og den kommunale tandpleje omvendt må vi også erkende at man er nødt til at arbejde med et lempet samtykke i visse akutte situationer eller når der gælder særlige hensyn til barnets tarv

endelig at der er behov for at undersøge muligheden

samtykke ved behandling af børn og unge

kan sikre og fremme kvaliteten i sygehusbehandlingen til gavn for vores patienter for at kunne det er det af afgørende betydning at oplysninger fra patientjournaler kan indgå i arbejdet med kvalitetsudviklingen det er derfor vigtigt at vi sikrer klare juridiske rammer for den løbende kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af sundhedsvæsenet som der

i lovforslaget samtidig er det vigtigt at patienterne kan være sikre på den fortrolighed som de har krav på når de møder sundhedsvæsenet det er en hårfin balance mellem

at kvalitetsudvikle og kvalitetssikre vores sundhedsvæsen

være sikre på fortrolighed omkring deres personoplysninger

den anden del af lovforslaget drejer sig om videregivelse af helbredsoplysninger til brug for politiet og styrelsen for patientsikkerheds vurdering af om et retslægeligt ligsyn eller en obduktion skal iværksættes sundhedspersoner kan efter gældende ret videregive oplysninger til politiet og styrelsen for patientsikkerhed til brug

oplever imidlertid at sundhedspersoner

betyder at når oplysninger kommer sent

at gøre det pligtmæssigt for sundhedspersoner at videregive de nødvendige helbredsoplysninger når politiet og styrelsen for patientsikkerhed anmoder om det til brug for deres vurdering af om et retslægeligt ligsyn eller

skal iværksættes den sidste del af lovforslaget her er et resultat af frikommuneforsøget hvor kommunerne

afprøve nye metoder til at styre opgaveløsningen

andet ved afbureaukratisering og ved afvigelser fra gældende ret så de kunne få mere tid til kerneopgaven kommunerne fik blandt andet tilladelse til at lempe kravene til informeret samtykke fra forældrene til mindre indgribende tandbehandlinger

i forsøget et generelt og udtrykkeligt samtykke som var tilstrækkeligt som samtykke til at udføre undersøgelser samtaler

mindre indgribende tandbehandlinger det viste sig at at denne ændring og lempelse lettede arbejdsgangene for medarbejderne og medførte en mere smidig behandlingsproces til gavn for patienten

samtykke hvis det er det man ønsker konservative kan støtte

undervejs i høringsfasen der er kommet rigtig mange synspunkter frem

når det drejer sig om at ændre lovgivningen om brug af patienters helbredsoplysninger fordi sådan

er helt naturligt at de reaktioner er der for det er vanskelige afvejninger som som det her lovforslag er et udtryk for særlig

afvejningen af hensynet til

deres helbredsforhold over for vigtigheden af at kunne foretage kvalitetsarbejde i sundhedsvæsenet

behandling af høj kvalitet

er regeringens klare opfattelse at patienterne i det danske sundhedsvæsen skal kunne forvente at der bliver passet godt på deres helbredsoplysninger

at reglerne for brug af den slags oplysninger altid skal overholdes patienterne skal også kunne forvente at få en behandling i det danske sundhedsvæsen som både er målrettet effektiv

at vi bruger relevante data til løbende at foretage en kvalitetssikring og kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet og det skal som jeg lige har sagt selvfølgelig kun ske inden for de rammer som vi her i folketinget fastsætter og så langt er vi heldigvis enige for det

enedes om en række principper og pejlemærker for brug af sundhedsdata som lige præcis afspejler de her synspunkter når det står klart at der kan gøres bedre brug af helbredsoplysninger til gavn for patienterne så er det både relevant og nødvendigt at se på rammerne for brugen af sådan nogle oplysninger og det er regeringens opfattelse at der med respekt for patienten og patientens krav på fortrolighed er et rum for at etablere en bedre brug af helbredsoplysninger det er det potentiale som lovforslaget her lægger op til at kunne

med klare rammer og en afbalanceret afvejning af hensynet til fortroligheden over for hensynet til at sundhedspersoner kan arbejde med at forbedre kvaliteten i patientbehandlingen med baggrund i patienternes data

myndighederne kan udføre de opgaver som de er blevet pålagt så

stillet en række tekniske spørgsmål som naturligvis vil blive afklaret i udvalgsbehandlingen og jeg er ikke i tvivl om at lovforslaget på baggrund af de tilkendegivelser der er kommet her under førstebehandlingen

få en god udvalgsbehandling og

ændringen vil indebære at en ejer eller en bruger som anmelder et areal som halvkulturareal eller udyrket areal til kommunalbestyrelsen opnår ret til på et hvilket som helst tidspunkt at genopdyrke arealet uanset om arealet i mellemtiden måtte have opnået en naturkvalitet der medfører at arealet uden genopdyrkningsretten ville være omfattet af naturbeskyttelseslovens § tredje i praksis betyder

set bare at landmænd ikke skal søge om forlængelse af genopdyrkningsretten hver femtende år og med ændringen forventes det at landmænds

omlægge landbrugsarealer til natur vil blive øget da de ikke skal genansøge efter femten år i socialdemokratiet ser vi forslaget som et lille skridt men i den rigtige retning og vi forventer at lovforslaget vil medføre

og miljømæssige konsekvenser gennem en forbedring af naturtilstanden i det ellers intensivt dyrkede landbrugsland på trods af at der skal mere til for markant at fremme vores miljø og natur

ingen grund til at stemme imod forslaget da ændringen alene medfører en lempelse af et bureaukrati for landmænd hvilket vi er positivt stemt over for vi mener dog ikke at forslaget alene vil løse de udfordringer som naturen og miljøet står over for vi mener at der skal gøres mere

vi vil sikre at naturens mangfoldighed variation og skønhed bevares og udvikles bæredygtigt og til gavn for velfærden velfærden og menneskers trivsel i danmark præcis som vi

sr regeringen med naturplan danmark vi mener at regeringen har meget at gøre for at løse naturens udfordringer som ikke bliver løst med regeringens egen naturpakke vi håber at

i den rigtige retning som det her lovforslag medfører

en vej hvor vi kan få taget et endnu større skridt sammen med regeringen et større skridt som forhåbentlig vil munde ud i brede aftaler i folketinget så vi kan skabe en bedre bedre fremtid for vores natur

kan vi støtte lovforslaget vi vil i udvalgsbehandlingen

en evaluering af lovens betydning for

og se lovforslagets reelle konsekvenser så

vi vil sikkert lægge op til en drøftelse af at evaluere udviklingen af naturarealer på baggrund af lovforslaget men vi kan støtte

ikke måtte gøde § tre arealer kun hvis man var økologisk landmand det har jeg aldrig helt forstået men

nu står vi så med udspringet af en aftale i forbindelse med den

og jeg synes det er rigtig godt

som herre simon kollerup så flot

er en god ting i forhold til naturen i forhold til de små levesteder vi har brug for

ikke nødvendigvis skal sidde derhjemme og være rigtig bange for at at

skal ud at pløje noget op som han ikke lige pt bruger fordi han har en permanent genopdyrkningsret

selvfølgelig også derfor at vi har lavet det i vores aftale

tænkt os om synes jeg så jeg er meget meget glad for den her

gør det vi rent faktisk gerne vil have det til at gøre eller er det noget der ryger i den modsatte retning er det et problem det er altid klogt at

skulderen og sige gør vi det ordentligt

ingen problemer fra dansk folkepartis side i forhold til det

det

og det kan da godt være at noget af det er myte men der er også noget virkelighed i det det er jeg ikke i tvivl om

vi havde virkelig folk der kom og stod og sagde vi har et problem hvis i indfører det her

hvis vi har lyst til at dyrke dem igen så har vi faktisk den ret vi skal bare anmelde det det skal man huske det skal man stadig væk huske for det er ikke de regler vi ændrer

at jeg faktisk er rigtig stolt af den naturpakke

de borgerlige partier indgik en aftale om tilbage i foråret to tusind og seksten i vores naturpakke afsættes nemlig hundrede million kroner mere

forslag som vi behandler her i dag

er med til at bære tingene videre

naturpakken spiller vi faktisk på mange forskellige tangenter vi komponerer en rigtig fin melodi og der er masser af konkrete tiltag som vil være med til

standse tilbagegangen i biodiversiteten politisk baserer

man sig faktisk også på økonomisk ansvarlighed og samtidig har man stor respekt for naturen

man både tager hensyn til erhvervet og naturen ydermere

kan jeg sige at naturpakken samtidig er udtryk for at vi også har lyttet

ikke mindre end sammenlagt femogtyvetusind

skov til urørt skov

have genopdyrkningsretten jeg tror på at det her vil være med til at der

tror jeg da på at vi vi alle sammen her i salen

er en rigtig god idé samtidig

undgår alt for meget ekstra bureaukrati og bøvl i forhold til at skulle huske

jeg må sige

at rigtig mange af landmændene faktisk er rigtig gode naturplejere og rigtig gerne vil det her jeg har selv oplevet helt konkrete eksempler hvor man

regel om om genopdyrkningsretten på femten år

følt sig nødsaget til at at pløje arealer som de måske ellers egentlig gerne

er lovforslaget her et rigtig godt lovforslag

se hvordan tingene fungerer

der er landmænd som simpelt hen for at sikre at de også kan dyrke på de her arealer fremadrettet har følt at det

være nødvendigt at tage harven og så køre

gode naturarealer for at sikre

fremtiden så jeg tror at det er vigtigt at

lytte til de folk der rent ud sagt har fingrene i jorden

at vi ikke har været dygtige nok til at fortælle om hvilke konsekvenser det

anmelde det og der tror jeg da at vi alle sammen måske kan blive bedre til at fortælle om hvordan fakta egentlig er

vil kun undtagelsesvis fremme forholdene for de sjældne arter i det åbne land derfor er jeg sådan lidt skeptisk

om det her egentlig giver den natur vi har brug for altså man kan sige at den almindelige natur i form af læhegn og små firkanter har vi masser af i danmark det vi har brug for er jo store sammenhængende naturarealer med mange år på bagen

landmændene når der er en fare for at man mister nogle rettigheder i forhold til at kunne dyrke jorden og det er jo klart at hvis der er en ældre landmand

selvfølgelig sikrer sig bedst muligt i forhold til

måske at kunne få mest muligt for ejendommen og derfor tror jeg også at vi vil

går

det er antagelsen i dette lovforslag at hvis vi bare fjerner den regel

udlægge områder udyrkede til gavn

det står også beskrevet i bemærkningerne til lovforslaget at man med dette lovforslag gør op med en byrdefuld regel for landbruget

nu ved jeg ikke hvad den opfattelse

i mine spørgsmål men jeg må anerkende at

der noget som landbruget er rigtig rigtig gode til

skabe myter og fortællinger om hvad regler som har til formål at beskytte vores natur og vores miljø pålægger landbrugserhvervet af byrder og økonomiske kvaler det var det vi så med den meget succesfulde kampagne der handlede om proteinindholdet i korn som blev båret frem af landbrugslobbyen og partier i dette hus hvor vi hørte at det var miljøreglerne der var skyld i at korn der blev dyrket i danmark

den kampagne var så succesfuld at den banede vejen for den landbrugspakke som vi har diskuteret det seneste år

ikke et ord undervejs blev nævnt om at det her problem er opstået fordi landbruget i årevis har fremavlet sorter der giver et højere og højere udbytte men som så også er afhængige af mere og mere gødning fordi konsekvensen af den strategi er at proteinindholdet falder hvis man ikke hele tiden skruer op for gødningsmængden så landbrugets jagt på højere udbytte og højere indtjening havde skabt det problem som miljøreglerne blev beskyldt for

og et flertal i dette høje ting bøjede sig for kravet om at forringe miljøreglerne og resten af historien kender vi så når vi med det her lovforslag

ved man at man skal gå temmelig kritisk

jeg må også indrømme at når jeg læser lovforslaget og hører den debat vi har haft indtil videre så er det lidt uklart om det her skyldes

af hvad man kan som landmand

kan en landmand beslutte at undlade at dyrke en eller flere af sine marker og i stedet udlægge dem ekstensivt og på den måde gavne naturen i landbrugslandet

det kan man så meddele kommunen og så har man i femten år en genopdyrkningsret det vil sige en ret til igen at stikke ploven i jorden

bruge arealet til markdyrkning når de femten år er ved at udløbe

kan man så vidt jeg forstår reglerne få yderligere femten år og hvis man er i tvivl om hvorvidt man nærmer sig de femten år

går jeg ud fra at man kan ringe til kommunen og høre om man nærmer sig men jeg kan bare se af høringssvarene og det må vi jo så prøve at få kastet lys over i udvalgsbehandlingen

er alle der deler den opfattelse jeg kan se

et høringssvar fra agri nord som skriver at man som landmand skal huske at genopdyrke arealet præcis inden for en år efter at de femten år er udløbet

man skal huske at genopdyrke arealet en år efter de femten år er udløbet det er åbenbart en opfattelse i landbruget

når jeg læser lovforslaget finde belæg for at det krav er der at man altså skal huske at pløje arealet op så spørgsmålet er

virkeligheden handler om en myte

at alle i hvert fald ikke er helt med på hvordan reglerne egentlig er og hvad de går ud på som jeg også var inde på i et af mine spørgsmål

arealer kan vokse ind i § tre

hvis man bare anmelder arealet og det ikke var naturbeskyttet da man anmeldte det

selv om det kan få en naturkvalitet svarende til § tre

stadig væk sin genopdyrkningsret

har vi altså brug for at få kastet lidt mere lys over hvad problemet egentlig er med

den regel vi har lige nu ligesom jeg også savner dokumentation for at hvis vi fjerner reglen

vil rigtig rigtig mange landmænd begynde at lægge arealer om til natur så det håber jeg at vi kan få svar på når vi behandler

de godt pløje det op det er slet ikke den opfattelse jeg har men det kan jeg forstå

den opfattelse fru maria reumert gjerding har

fint at fjerne det bureaukrati

i femten år og forlænge genopdyrkningsretten hvis man anmelder den efter femten år også selv om arealet skulle få en naturkvalitet svarende til § 3

savner en konkret begrundelse for hvorfor

det her i første omgang vi ved at hvis der er nogle særlige arter

§ tre men andre regler så kan de her arealer blive dækket af beskyttelse og det ændrer det her lovforslag

nogle spørgsmål som jeg står tilbage med efter at have læst det her og dem har jeg brug for

enhedslisten så måske er lidt i tvivl kan jeg forstå er til nogle ting som man godt vil have afklaret undervejs i udvalgsbehandlingen i forhold til om lovforslaget

medføre at landmændene så begynder at udlægge meget mere natur

partier som var med til at indgå naturpakken

jeg foretog mig den anden marts to tusind og to og medmindre fru maria reumert gjerding kan huske hvad hun foretog sig den anden marts to tusind og to kan vi så ikke godt blive enige om at en travl landmand eventuelt kunne risikere

et areal til genopdyrkning og at der dermed over seksten vil være en genopdyrkningsret

noget belæg for det jeg har hørt at man skal sætte sin plov i jorden et år efter det femtende år er udløbet for ellers mister man sin genopdyrkningsret

men hvis det handler om at landmænd er glemsomme og dermed kan risikere noget

hen til naturformål i længere perioder uden at landmændene mister råderetten over deres arealer lovforslaget indebærer nemlig at den hidtidige femten års genopdyrkningsret i loven ændres til en permanent genopdyrkningsret uanset om arealet er vokset ind i en § tre naturbeskyttet tilstand

debatten indtil videre måske også har båret præg af umiddelbart lyde lidt som den omvendte verden men netop den risiko for at et areal vokser ind i en beskyttet tilstand er med til at mange lodsejere afholder sig fra

mere eller mindre marginale arealer ligge udyrkede hen da det kan betyde at de så mister

der må forventes at motivere flere landmænd til at bruge genopdyrkningsretten og lade et areal ligge udyrket hen så det kan udvikle sig til natur og endda uden at landmanden er tvunget til at pløje

og uden at det efterfølgende vil få negative konsekvenser for den fremtidige anvendelse af arealerne eller at det vil afkaste restriktioner i forbindelse med godkendelse af husdyrbrug

genopdyrkningsretten forventes således at give mere natur i landbrugslandet da landmændene vil have større incitament til at lade arealer ligge udyrkede hen

forenkling af de gældende regler da lodsejere ikke længere skal holde styr på hvornår en femten årsperiode udløber ligesom der

ikke vil være behov for genanmeldelse

meget positivt at ændringerne sker med tilbagevirkende kraft

anmeldt til femten års genopdyrkningsret automatisk overgår til den

stadig udfordringer forbundet med den her genopdyrkningsret selv om et areal anmeldes vil der som vi

fortsat kunne opstå situationer hvor genopdyrkning alligevel ikke vil kunne tillades det kan for eksempel være tilfældet inden for natura to tusind områderne eller hvis der indvandrer en beskyttet plante eller dyreart på arealet indskrænkningen i råderetten er i de tilfælde tilmed erstatningsfri hvilket efter min og liberal alliances opfattelse er helt urimeligt men altså alt i alt

med mindre bureaukrati

et af liberal alliances fingeraftryk på naturpakken og derfor stemmer vi selvfølgelig også

at det står rigtig skidt til faktisk er

så voldsomt i mange år så vi har brug for mere natur men ikke en hvilken som helst slags natur vi har ikke brug for flere små klatter af natur hist og her som kan annulleres og pløjes op igen efter landmænds egne ønsker vi har brug for meget mere sammenhængende natur mere beskyttet natur og natur som får lov til at udvikle sig over en lang årrække vi har brug for at få mere af den natur som danner grundlag for

som dette forslag skaber vi har ikke brug for flere små halvkulturarealer som vi til enhver tid kan pløje op igen derfor kan alternativet ikke støtte

fordi man ikke længere skal igennem den her øvelse

vi ikke være med og det synes jeg faktisk ikke er klart på nuværende tidspunkt derfor vil vi i udvalgsbehandlingen stille en række spørgsmål

at finde ud af om det er den samme naturbeskyttelse

den her regel kan kommunerne eventuelt give afslag

få lidt mere klarhed over det her jeg ved jo godt at der er det problem med med vores naturbeskyttelse i det hele taget at der er landmænd der er bange for at der kommer for meget natur på deres marker

lige pludselig betyder at de vokser ind i en beskyttelse der ikke var der før

den løser heller ikke

helt store overordnede problem vi har på naturområdet altså at vi ikke har

en rimelig lille naturpakke man har lavet men man skal selvfølgelig anerkende de forbedringer der er så hvis jeg ligesom kan få

nogle tilfælde hvor der bliver givet afslag og jeg vil bare gerne vide hvad det er for nogle tilfælde og hvad er for nogle kriterier

helt naturligt og helt almindeligt nu er vi jo ikke et parti der beder om garantier på samme måde som

vi bare at få mere klarhed og det tror jeg da egentlig

hamrende forkert

fru ida auken men det vil jeg da også gerne have opklaret

afslag fordi der er kommet nogle bilag iv arter eller noget andet natur

så må vi jo se på om vi faktisk tror på at det her vil give mere natur

det bliver så en politisk vurdering men det

faktisk i en lang række tilfælde har betydet at man ikke har givet genopdyrkningsretten så må vi tage stilling derfra det kan jo godt være at det så faktisk er en hæmsko for at få landmændene til at

spænder ben for at man faktisk kan

at få bekræftet jeg tænker i hvert fald at netop det her kan være med til at åbne op for at man som landmand kan slappe mere af og sige

urørt natur og på den måde være med til

jeg har hele tiden ment at man godt kunne lave en meget større alliance med landbruget for de er vores naturplejere og sikre at der er nogle incitamenter

og selvfølgelig også fjerne bureaukrati men men vi bliver jo bare nødt til lige at komme det spadestik

naturareal vigtig natur hvis det pløjes til sort jord af og til kunne man spørge og kommer der mere

vi mener ikke at det skal koste landmanden

at skabe natur men risikoen for

indvandring af bilag iv arter gør jo at

incitament til at pløje arealet op med jævne mellemrum for at sikre at det ikke sker alternativet kan være at landmændene

ligge længe og så pløjer dem

når der har etableret sig bilag iv arter og så er danmark jo i åbenlys konflikt med direktivet

uhensigtsmæssige eller forestiller man sig at landmændene lader områderne ligge upløjet med den usikkerhed

låst nej vel derved vil

opretholde den bordet fanger klausul som både skovbrug landbrug og grønne organisationer har kritiseret hvis landmændene gør noget

sjældne dyre og plantearter så modvirker forslaget jo udbredelsen af nogle arter

foruden arter arter på den danske rød og gulliste som ikke er eu beskyttet

altså får en tur med ploven før de bliver påfaldende i landskabet vi vil derfor under udvalgsarbejdet bore lidt i om der er mulighed for at gå lidt videre

ikke at pløje op

kan sikres at den permanente genopdyrkningsret ikke lægger hindringer i vejen for kommende naturgenopretningsprojekter og lignende

natur og biodiversitet

en permanent genopdyrkningsret det betyder at landmanden ikke skal være bange for at glemme at glemme fristen på de femten år der har været megen debat om

mistet genopdyrkningsretten

del af det her er arealer der vokser ind i § tre områder

at der er arealer der får lov til at blive liggende

at man har taget den her tur med harven

landmænd der har oplevet efter de femten år

det er konkrete kommuner der har været inde

tror vi kan få bekræftet i udvalgsarbejdet

lovforslag l ethundrede

tak til ordføreren

og seksten og på baggrund af naturpakkens aftaletekst er der foreslået en helt enkel ændring af § seks i driftsloven ændringen betyder at tidsrammen for genopdyrkningsretten

nuværende femten år til at gælde permanent

landmanden er naturforvalter på sine omdriftsarealer det skal derfor gøres lettere og mere attraktivt for en landmand at udlægge arealer til natur i en kortere eller længere periode det kan blandt andet sikres ved at forenkle landmandens muligheder for at undgå

formålet med at udvide tidsrammen for genopdyrkningsretten

at skabe natur på omdriftsarealerne hvis landmanden har anmeldt arealet til genopdyrkningsret

på et hvilket som helst tidspunkt tage det i brug igen uanset tilstand det kræver dog at arealet som landmanden vil

anmelde er et omdriftsareal og at det ikke er omfattet af naturbeskyttelseslovens § tre på anmeldelsestidspunktet genopdyrkningsretten vil fortsat i helt særlige tilfælde kunne blive begrænset af anden lovgivning

hvis der er indvandret beskyttede arter på et areal anmeldt med genopdyrkningsret

ganske få tilfælde hvor genopdyrkningsretten

det er forventningen at flere landmænd vil anmelde arealer efter § seks når tidsbegrænsningen fjernes det er samtidig også formålet at landbrugserhvervet spares for arbejdet med at skulle genanmelde arealer der er ved at falde for den nuværende femten årsregel og at den enkelte landmand sikres mod at glemme at

genanmelde et areal og måske risikere at miste genopdyrkningsretten det er kommunerne der administrerer driftslovens § seks og det er vigtigt at nævne at der ikke ændres på den praksis der gælder nu kommunerne får ikke flere opgaver og bliver ikke pålagt mere arbejde ved en udvidelse af genopdyrkningsretten afslutningsvis jeg ser frem til en god og konstruktiv udvalgsbehandling hvor vi naturligvis vil besvare nogle af de forhold der også er adresseret her i

og som ikke er § tre arealer i dag

blive genopdyrket men der kan selvfølgelig være områder i det her land hvor § tre arealerne kan udvikle sig

§ tre områderne det vi bare er optaget af og det følger også af naturpakken er at få en større klarhed for landmændene over om der sker en omklassificering af deres arealer til § tre

det er vi i gang med et modelarbejde om hvordan man kan lave i praksis så ingen landmænd bliver overrasket

en bemærkning til det der bliver adresseret i debatten nemlig

landmændene en tryghed for at de

taget med bukserne nede i forhold til at kunne

at man fra kommunens side

model vi arbejder med skal oplyse landmændene om hvordan og hvorledes det forhold

det gælder almindelige dyrkningsarealer der ikke skal kunne vokse

sin genopdyrkningsret dermed antager vi også i fællesskab at der så kommer større og flere naturarealer det jeg efterlyste i min ordførertale var om vi i fællesskab skulle sørge for at evaluere udviklingen i naturarealer

markkort hvem skal foretage det skal det være fra luften hvem skal finansiere

en meget meget nøgtern ikkebureaukratisk øvelse

kan jeg som udgangspunkt ikke se at der skulle være noget til hinder for

så vi kunne få mere natur så det ville være en ret kvantitativ

hvordan det bliver fordelt over landet er det

har habitatspræg i forhold til naturværdi som vi ønsker ligger

giver føde til andre dyrearter som vi ellers ikke havde haft i det område

og så må man jo se hvordan det så udvikler sig i

natur § tre natur eller

ministeren kan svare på det men så kan vi måske

et areal kan vel stadig væk selv om vi nu gør genopdyrkningsretten permanent

fået noget § tre natur som ministeren selv nævnte lige

havde noget der hed miljøvenlig jordbrugsdrift ordninger i danmark mvj ordninger hvor man jo var blevet lovet at

genopdyrke det så sker der en regelændring undervejs som gør at der blev en frygtelig masse polemik og jeg tror sågar

det er jo et eksempel på hvorfor det er at landmænd frygter at de mister deres ret til at bruge deres jord

finder på noget i det her høje ting det er derfor det har været vigtigt for os at sende det her klare signal

ministeren bemyndigelse til at fastsætte et krav om etablering og placering af de såkaldte målrettede efterafgrøder i år to tusind og sytten og to tusind og atten formålet med efterafgrøderne er at reducere kvælstofbelastningen fra fødevare og landbrugspakken den målrettede

der skal udlægges mange tusinde hektar ekstra efterafgrøder mod statslig kompensation

men med lovforslaget her bliver det nu et lovkrav en af de største danske erhvervsmænd nogen sinde havde et motto som lyder cirka sådan her intet tab skal os ramme som ved rettidig omhu kunne afværges de kvikke i

men mottoet siger faktisk rigtig meget om det her lovforslag for forslaget vi behandler lige nu er nemlig præcis udtryk for at regeringen ikke udviste rettidig omhu da vi i førjuledagene i to tusind og femten forhandlede

fødevare og landbrugspakken dengang sagde vi i socialdemokratiet igen og igen at fødevare og landbrugspakken ikke indeholdt den rigtige balance mellem hensyn til erhvervet og hensyn til miljøet og derfor ville være

trække i land for at råde bod på skaderne formanden for bæredygtigt landbrug flemming fuglede jørgensen har skønnet at regeringens frivillige målrettede efterafgrødeordning kan bringe op til to tusind produktionsanlæg i fare så det er altså i landbrugserhvervet at vi hører røster om at det er et indgribende forslag der ændrer betydeligt i fødevare og landbrugspakken

vi behandler i dag er et endegyldigt livtag med den såkaldte frivillighed i landbrugspakken nu bliver kravene nemlig

åbenbart hvad der skal til for at gøre europa kommissionen tilfreds måske burde venstre have lyttet noget mere til folk som ap møller derved kunne vi nemlig have udvist rettidig omhu og i et bredt forlig forhandlet en fødevare og landbrugspakke som var i balance det havde skabt ro og stabilitet

der ikke var kommet grimme overraskelser fra regeringen desværre ville regeringen ikke lytte da vi sagde at pakken vil give problemer både

i stedet har vi nu fået en ordning der

landets landbrugskonsulenter er i den grad blevet sendt på overarbejde

talt med nogle af dem og nogle af dem der repræsenterer dem

fortæller hvor besværlig en situation de sidder i

skal prioritere mellem de enkelte landmænd og

gør det enormt besværligt

den begrænsede kompensation

også et spørgsmål om økonomi hvem der

tastet ind i systemerne det er ærgerligt at der skal være sådan et ræs i

arbejdet og det giver et dårligt miljø ikke alene ude i naturen og på markerne men også mellem landmændene og og landbrugskonsulenterne sagen er nemlig den at måden efterafgrødeordningen er skruet sammen på har betydet at de landmænd der har søgt om tilskud til efterafgrøder

nu er der så på papiret ikke flere

det er jo lidt af en kattepine for landmændene og deres konsulenter og det er et meget godt billede på det som vi har sagt før nemlig at vi mener at landbrugspakken er noget makværk mit bud vil være at

vi kunne have undgået det her bøvl hvis der fra starten var blevet lyttet til

mener vi at der skal føres en bredt funderet fødevare og landbrugspolitik som er i balance med miljøet og i overensstemmelse med eu retten derfor er vi enige

behov for at ændre i landbrugs og fødevarepakken så så meget om det konkrete indhold

med et lovforslag som udmønter en del af fødevare og landbrugspakken og igen oplever vi en alt for forhastet tidsplan

folketingets arbejde med en lov som er enormt vigtig for erhvervet det er noget vi kommer til at

op i udvalget vi mener det er manglende respekt for

efterhånden som de forskellige ansøgningsrunder bliver lukket op

set at en af de første runder var overtegnet så er der lidt koordineringsarbejde med lige at få

i modstrid med hvad den socialdemokratiske ordfører står og siger

at i går skulle der skabes ro og i dag skal der åbenbart her fra folketingets talerstol skabes usikkerhed det synes jeg

er en slingrekurs det

harmonerer det med at man nu kan aflæse

tilstrømning fra landmænd som gerne vil søge den frivillige ordning det harmonerer da ikke med det som man signalerer fra socialdemokratiets

strid med eu retten som belaster miljøet mere end den må og nu kommer man så med en model for efterafgrøder som jeg

tegnet så indviklet og kompliceret det skaber

mellem landmændene og deres konsulenter

tænkt på at have det i balance fra starten så jeg køber ikke modellen og jeg synes også at venstre

må sige at det system der er blevet bygget op her

vi konstaterer bare hvordan forholdene er nu går vi ind i lovarbejdet i udvalget vi ønsker os kraftigt

en bedre tidsplan og forbedret respekt for

først skal udstedes forventeligt i juni måned alligevel

der en meget stram proces her i folketinget hvor vi skal afgive betænkning meget snart og det hele skal træde i kraft

ikke enig i at det ville være godt for folketingets arbejde med sager der vedrører landbrugspakken og konkret i det her tilfælde

i juni måned så jeg synes at det virker meget forhastet uden grund og det burde vi kunne stå sammen om

forligskredsen åbenbart ikke bliver involveret af den siddende minister eller hvordan skulle jeg forstå det

tingene ligge meget mere fast i nogle paragraffer altså at at hvis det

sker der automatisk det at landmanden skal opfylde de og

de krav ville det ikke være en bedre form og skulle vi ikke arbejde på at at vi får

paradigmeskift af den måde vi miljøregulerer på en miljøregulering hvor vi fremover målretter miljøindsatsen så indsatsen

gøres der hvor der er behov for det med fødevare og landbrugspakken fik vi lempet de generelle gødningskrav så landmænd kan gødske mere efter afgrødernes behov og dermed fortsat være i stand til at bidrage til det danske samfund med vækst og danske arbejdspladser samtidig sørger vi for at udviklingen sker i balance med miljø og natur

hvor der er behov for det forslaget skal ses i sammenhæng med at vi også indfører en frivillig ordning om

efterafgrøder i venstre mener vi at vi skal gå så langt vi kan ad frivillighedens vej vi ønsker og tror nemlig på at danske landmænd langt hen ad vejen selv kan finde ud af at udlægge tilstrækkelige efterafgrøder og beskytte miljøet mod udledning af næringsstofferne det har vi faktisk også allerede

på bare nogle få dage søgte mange danske landmænd jo om at etablere mange tusind hektar målrettede efterafgrøder og det viser jo netop at landmændene aktivt støtter op om fødevare og landbrugspakken og at de gerne vil være med til at finde nogle gode løsninger så vi fortsat passer på vores miljø og natur det glæder jeg mig selvfølgelig over denne bemyndigelse til at fastsætte krav om etablering af efterafgrøder skal altså kun anvendes i tilfælde

der ikke udlægges tilstrækkeligt med efterafgrøder efter den frivillige metode forslaget

bidrager dermed til at sikre at vi passer tilstrækkeligt på vores miljø og lever op til de

vi sikrer vækst og arbejdspladser i balance med miljø og natur og derfor

eu har spurgt og andre har spurgt til

kommer ud i den her hvad nu hvis situation vi står selvfølgelig på mål

i tingene også i forhold til miljøet og derfor så den her

så

er det

det er os her i folketinget der har ansvaret for at tingene hænger sammen til sidst det skal jo sikres og det har vi blandt andet en sikkerhed for

i miljøet og også passer på miljøet

det velkendte gode begreb rettidig omhu og

også er rettidig omhu fra os i folketinget der skal følge op på det og så er jeg glad for at det er ad frivillighedens vej

foldet det her ud på en langt mere sober måde fra starten af det vi står med nu

følge af at der har været indsigelser fra kommissionen så kan ordføreren bekræfte at

er forløbet at der har været indsigelser fra kommissionen som har gjort at man har måttet

vi med en række forskellige tiltag herunder efterafgrøder

os i folketinget der har kan vi sige det samlede overordnede ansvar for at vi

er glad for at den frivillige ordning ser ud til at virke godt men vi skal også i mål så for at give svaret på hvad nu hvis situationen som jo har været her og

være et grønt plus et plus for miljøet i alle de år hvor landbrugspakken ville

og det blev afsløret

og kommissionen insisterer nu på at der indføres miljøkompenserende virkemidler der kan beskytte grundvandet som for eksempel målrettede efterafgrøder men det ændrer ikke på at det her er en lappeløsning som skal reducere den forurening som landbrugspakken giver anledning til det er en lappeløsning som skal dæmme op for de værste konsekvenser af den rodebutik af en landbrugspakke som man ærlig talt skulle have lavet ordentligt fra starten så man fra starten havde en pakke der

havde en rimelig balance en balance der tog hensyn til landbruget

samtidig respekterede naturens og miljøets grænser lovforslaget skal give ministeren bemyndigelse til at udlægge målrettede efterafgrøder og til at reducere kvælstofkvoten i tilfælde af at der ikke er etableret frivillige efterafgrøder i de mest sårbare vandoplande

er jo ingen tvivl om at enhedslisten er positiv over for alle de tiltag der kan dæmme op for mere forurening fra landbruget men det er altså uhensigtsmæssigt at vi gør det på en måde så vi

bygger et bureaukratisk monster op omkring miljøreguleringen af landbruget det vil kræve rigtig meget kontrol det vil kræve rigtig meget overvågning at sikre at landmændene gør præcis det der er nødvendigt at efterafgrøder bliver udlagt præcist der hvor de skal for at have den nødvendige virkning at øge kvælstofforureningen ved at ændre gødningsnormerne og bagefter kompensere for det med komplicerede

er hverken landbruget eller miljøet

gerne kritisere tidsplanen for det her lovforslag hvis loven skal nå at træde i kraft den femte april som der er lagt op til så er det endnu et lovforslag som vi bliver nødt til at haste igennem folketingssalen som det sker igen og igen i forbindelse med den her landbrugspakke

har stået model til rimelig meget med landbrugspakken vi blev forsøgt ført bag lyset og nu står vi med den ene lovgivning efter den anden der skal hastes igennem helt urimelige tidsfrister fordi regeringen har travlt med i en fart at få stillet kommissionen tilfreds jeg mener simpelt hen at vi som folketing bør stå sammen og sige at nu må det være nok

kræve at regeringen giver os den tid som er nødvendig

jo ikke ret godt med den argumentation

at landmændene jo strømmer til den frivillige ordning

vi udlægger efterafgrøder

det skal forstås at man bare har ventet på at få adskillige forskellige typer af efterafgrødeordninger med forskellige ansøgningsfrister og nu er der det sidste tiltag her hvor vi siger hvis i ikke gør det som vi vil have og udlægger dem præcis der hvor det er nødvendigt så kommer vi med nogle obligatoriske efterafgrøder og ellers trækker vi jer i gødningskvoten er det ordførerens opfattelse at de derude jubler over at

nogle frister og frivilligheden det kører derudad

at spørge ordføreren fordi jeg ved at ordføreren er meget grundig og dermed måske

er det ordførerens opfattelse at der med de tiltag vi behandler i dag ikke vil komme flere krav som følge af dialogen med europa kommissionen

den opfattelse at regeringen nu har lukket den dialog med europa kommissionen på baggrund

der har fokus på kystvandområderne og alene på førstedagen i går blev der søgt mere end femogtredivetusind ha af langt over tusind ansøgende landmænd der har desuden allerede i en måned været godt gang i ansøgningerne til de frivillige målrettede efterafgrøder rettet mod grundvandet godt begyndt er som bekendt halvt fuldendt og interessen har altså fra starten af været decideret overvældende i flere områder af landet er behovet i forhold til grundvandet allerede efter få uger opfyldt det glæder mig rigtig meget som liberal miljø og fødevareordfører

det giver mig også et håb om at intentionen om konstruktivt samarbejde og frivillighed

gik ind i fødevare og landbrugspakken med rent faktisk også kan føres ud i livet det giver mig også ny positiv energi

af aftalen om fødevare og landbrugspakken så vi samlet set sikrer at der ikke sker en forringelse af tilstanden for vandmiljøet i overgangsperioden fra to tusind og sytten til to tusind og atten som følge af de politiske initiativer der nu engang er en del af pakken

den store interesse bekræfter mig desuden i at landbruget faktisk er indstillet på at imødekomme de samlede politiske intentioner der ligger bag fødevare og landbrugspakken men hvorfor står vi så her i dag og skal førstebehandle en obligatorisk efterafgrødeordning

desværre skyldes det efter min mening langt hen ad vejen en manglende forståelse i eu systemet

frivillighedsprincip og det konstruktive samarbejde mellem myndigheder og landbruget om at passe på vandmiljøet

i stedet for presses vi i danmark til at gå med livrem og seler så

oven i den her obligatoriske efterafgrødeordning hvor styrelsen efter den tredje og sidste ansøgerrunde om de frivillige efterafgrøder kan komme efter landmændene med et krav om udlægning af efterafgrøder uden kompensation

indsatsen kan derfor virke overdrevet og det er bestemt heller ikke med liberal alliances gode vilje

men liberal alliance støtter lovforslaget og håber at eus kritiske tilgang til frivillighed og konstruktivt samarbejde bliver gjort til skamme ved den igangværende ansøgning om de frivillige efterafgrøder

i forhold til landmændenes udlægning af efterafgrøder hvorfor skal der sådan et krav

den anden del af det der med at blæse og have mel i munden er jo så at man

slet ikke synes at det her skal indføres fordi europa kommissionen har forstået tingene forkert nu står det jo liberal alliance frit for at det gør liberal alliance ofte en dyd af

at man er et parti for sig

vel godt sige at det her vil man ikke være med til fordi man mener at europa kommissionen opererer på et helt forkert grundlag så spørgsmålet er hvorfor tror man ikke længere på

som liberal alliance bestemt gerne ville have været foruden

har trods alt eksisteret også før fødevare og landbrugspakken og var

landbrugspakken så der er ikke kommet et nyt system til efterfølgende hvis det er det fru maria reumert gjerding

her ekstra spørgsmål når vi nu har en produktionsform som meget mere naturligt holder sig inden for de grænser der er både fordi

det hedder økologi både fordi gødningsforbruget er markant lavere der bruges sprøjtegifte

til et landbrugssystem som vil kræve en væsentlig mindre kontrol af miljøforurening og grundvandsforurening kunne det noget som vi kunne mødes med en

til spåmand men jeg kan huske jeg tror det var

herre simon kollerup da vi gik ud af

i december to tusind og femten at jeg sagde at først

bliver de grønne sure så bliver eu sur og så bliver landmændene sure

to tusind og ni hvor man valgte at ophæve braklægningsordningen og satte noget i stedet der ikke var godt nok og så måtte man så alligevel komme rendende med nogle nye krav bagefter til landmændene dengang kom man så

nu kommer man så med en ny bureaukratisk ordning

alligevel fjerner frivilligheden i de her randzoner så det er altså en meget mærkelig måde at lave lovgivning på det

nødt til at stå her på folketingets talerstol i dag som en af dem der har været med til at rydde op efter den sidste runde

hvor vi jo kom bagud med vandplaner vi var ved at

jo have strakt sig i retning af

være regeringens seksten punktsplan man kunne have prøvet

opretholde den balance mellem natur og miljø

med s og r og en del af perioden også sf forsøgte at oprette vi lavede en natur og landbrugskommission

for eksempel den målrettede regulering

landmændene til gode vi brugte utrolig mange kræfter på at prøve at komme ud af den her evige skyttegravskrig mellem natur og landbrugsinteresser

indtil man altså valgte at komme med en seksten punktsplan som

man laver langsigtede rammer og jeg synes jo altså at det

den internationale lov man jo selv har bundet sig til og skrevet under på

siger det hele så fra radikale venstres side

vi synes ligesom både socialdemokratiet og enhedslisten at tidsplanen for det her endnu en gang viser at det simpelt hen er hastværk at det

for så stort og komplekst et område som landbruget at man skal haste

meget tilbageholdende med at give sin støtte til det her forslag men vil gå ind i udvalgsarbejdet og

give gevinst i den sidste ende så det kan være at fru ida auken og jeg skal til at tilbringe lidt mere tid sammen men anerkender fru ida auken ikke at der også godt kan være noget i

eu systemet og sige at nok er nok

snævre bånd hvis man virkelig har

tilbage i december to tusind og femten nemlig ambitionen om

rammevilkår for det danske landbrug

så meget på kant med loven at man bliver advaret af sine embedsmænd om at det her faktisk er i strid med loven synes jeg faktisk ikke det er en politisk frihed man har

næsten med åbne øjne bryder lovgivningen

var tilfældet her når man læste den pilot der kom fra eu

otte siders sønderlemmelse af landbrugspakken og det var jo ikke fordi de havde misforstået den det var bare nitratdirektivets paragraffer om frivillighed som man overtrådte det er jo en af grundene til at man står med det her i dag det var habitatdirektivet det var vandrammedirektivet

holder man den indtil den er ændret og den skal selvfølgelig ændres der hvor man kan gøre det og det er jo med de andre eu land så hvis man vil ændre loven og synes at den skal være mere lempelig

første er at den

ting hvor jeg tænkte hvorfor er det skruet sådan sammen det virker da mærkeligt

kan dele ud til højre og venstre

kunne godt tænke mig at vi i udvalgsarbejdet bliver mere præcise jeg synes

gennemsigtig og at det bliver tydeligt at vi alle er lige for loven og at folk ikke skal behandles

kan risikere at møde af krav

virkemiddel der håndteres i

kan vi ikke tage endelig stilling fra alternativets side lige nu

forslag var blevet præsenteret som en bagstopper som

et grundlag i den samlede landbrugspakke

høringssvaret fra bæredygtigt landbrug at det havde været meget upopulært hvis det havde

det er måske også grunden til at det skal hastes sådan igennem og og at

hvordan det i praksis vil blive reguleret

om de frivillige virkemidler

den målrettede regulering fordi der

at det er en klar forudsætning for den nye model for kvælstofregulering at eu målsætninger for vandmiljøets tilstand opfyldes og at eksisterende regulering ikke afvikles før ny regulering er udviklet og klar til implementering ligesom andre

ordførere har sagt vil jeg også gerne rette en kritik af at man på den her måde

tordner et lovforslag igennem folketinget på superkort tid regeringen har jo et flertal i forvejen

så hvorfor bekymre sig om besværlige folkevalgte fra andre partier men jeg synes nu altså at det er blokpolitik i overhalingsbanen og ikke særlig respektfuldt over for folkestyret en af konsekvenserne af regeringens ensidige satsning på landbrugets interesser er at der er problemer med eu fordi landbrugspakken ganske enkelt ikke er forenelig med eu lovgivningen et af resultaterne ser vi så her regeringens forslag er et lovforslag som er tvunget af kommissionen som ikke tillader at kvælstofudvaskningen til drikkevand og vandmiljø øges

suge kvælstof op regeringen har hele tiden lagt op til frivillighed for de danske

landmænd men har nu været nødt til at supplere med obligatoriske krav hvis ikke målene opnås med den frivillige ordning det betyder reelt at frihed er afløst af bureaukrati med flere ansøgningsrunder for efterafgrøder vi vil gerne være med til at rette op på konsekvenserne af landbrugspakkens miljøsvigt men er meget kritiske over

for regeringens lovtsunami kunne man kalde det som fremsættes med tidsfrister som reelt umuliggør en ordentlig lovbehandling og øger risikoen for lovsjusk vi vil dog uanset det jeg lige har sagt gå konstruktivt ind i udvalgsarbejdet

mere end eu tillader

placering af målrettede efterafgrøder svarende til en nærmere fastsat kvælstofreduktion

planperioden hvis landmanden ikke udlægger efterafgrøderne den frivillige tilmelding til efterafgrøderne er lige nu overtegnet og det betyder jo at den frivillige del af det her får lov til

men muligheden for krav giver jo en sikkerhed for at der i fremtiden altid er efterafgrøder nok

på de rigtige arealer med lovforslaget

opfylder vi eus krav om sikkerhed for at de arealer som vi jo i

eu med det her det er vel ikke anderledes end

ned i eu og bliver behandlet og som der så kommer

en reaktion fra som vi så opfylder her i folketinget

efterafgrøder realiseret såvel i landbrugspakken som

skal udlægges også bliver udlagt men vi er glade for

frivilligt melder ind så det bliver en frivillig ordning der kommer til at virke i praksis så vil jeg sige her til sidst at min oplevelse

de her ordninger og den her landbrugspakke ude i det virkelige liv blandt landmændene

for det arbejde og den lovgennemførelse vi

er i gang med her i folketinget så jeg er ked af at der kommer en misstemning om at de danske landmænd er meget meget utilfredse med det her

jo har skullet virke på de niogtyvetusind

at det bliver gennemført i praksis og det

kommissionen de skal jo også vise deres berettigelse og de skal også vise at de er der og de markerer

har ansvaret for utrolig mange talrige polemiske samråd og urigtige påstande

været med til at skrive ind at hvis der var tilbagegang i miljøtilstanden og efter dialog med kommissionen så skulle

seerne kan jo ikke kende historikken som vi kan

at det har været præget af uro og jeg ved ikke hvad

meget meget få mennesker i det her høje ting der har ansvaret for

og den socialdemokratiske ordfører er så bestemt en af dem

om at nu er hele frivilligheden røget

læst det her hvad er det frivilligheden er det er at man kan vælge at tage frivillige efterafgrøder med syv hundrede kroner i kompensation og man kan vælge at få en reduktion i sin kvælstofkvote der er masser af frivillighed det afgør den enkelte landmand selv

egen planlægning af sine arealer

ja man forundres nu er fru ida auken gået

at love skulle overholdes og utrolig mange andre ting

jeg tror ikke jeg behøver at minde om hvem det var

fordi høringsfrister og lignende ikke blev overholdt og hvem det var der

jeg tror heller ikke jeg behøver at nævne at det var fru mette gjerskov

randzoner altså det er næsten lidt for morsomt at

man sidder her det her er et fantastisk godt lovforslag det rammer netop essensen af fødevare og landbrugspakken ind at vi med tillid siger til landmændene

en øget kvælstofkvote eller i kan få mulighed for at udlægge nogle ekstra efterafgrøder mod kompensation

et fantastisk miljøparadigme og en fantastisk regulering af fødevare og landbrugsområdet vi iværksætter med hele pakken det eneste man kan

sig lidt over er at hvor den socialdemokratiske formand forleden var ude at sige

den socialdemokratiske ordfører agere fuldstændig modsat men der glæder det mig

og det bliver det næste store dossier

ærgre sig over at det som den socialdemokratiske formand sagde

være med til rigtig meget har den socialdemokratiske ordfører så fuldstændig undermineret

regeringen vil gerne lave brede aftaler der strækker sig langt på miljø og fødevareområdet så det giver en sikkerhed for

det her lovforslag sikrer den ramme der skal være

og for mig er det helt naturligt at kommissionen

op til sine forpligtelser når det gælder direktiverne hvis ikke kommissionen mener at vi gør det

naturligvis til fuldstændig som der er blevet skrevet i den aftale hvor socialdemokratiet og

at standarden er ved at være lav derfor kunne

lovforslag er et udslag af herre simon kollerups arbejde som ordfører i folketinget eller af europa kommissionens henvendelse til danmark

også arbejde under en fuldstændig urimelig tidsplan for det her

vil bare spørge ministeren hvad er årsagen til

ikke kan få en tidsplan hvor man for eksempel skal afgive betænkning

udmærket at der står i aftalen

kommissionen måtte have nogen forbehold

holde mig til det spørgsmål som ministeren undlader at svare på agter ministeren at give folketinget mere tid til at behandle

vi kan få en grundig og ordentlig lovproces

i stedet for at ligge i egentlige paragraffer og jeg vil da høre ministeren om det

specifikke i paragrafferne så

som danmarks naturfredningsforening giver udtryk for

usikre på om det er muligt at håndhæve lovens bogstav om at placere efterafgrøderne nøjagtig der hvor de sikrer den nødvendige kvælstofreduktion og hvis det rent faktisk bliver meget svært og ikke helt kan lade sig gøre i

er vi usikre på om det overhovedet vil virke

gerne rose dansk landbrug for

jeg er meget tryg ved det setup der er lavet og er ret sikker på at vi

kan jeg ganske roligt kvittere for det som også fru lise bech sagde fra talerstolen om

gældende lovgivning og finde ud af hvad der gælder for mig hvis det er mig der er landmand

jeg tænker på om ikke ministeren kunne have set at det

man kunne allerede fra starten have set at

give anledning til øget kvælstofudledning

vi jo bare have en lov som den her der faktisk

jo så det vilkår der er når man arbejder i et

herre christian poll er da velkommen til at genoverveje om han skal ind og

i forhold til alternativets gode signal om

og det er jo det der er hele diskussionen her og det der er hele

os der spørgsmålstegn ved miljøregnskab ved de metoder man har taget i anvendelse og jo hele

den her pakkes grundlag jeg kan også forstå på ministeren at det ikke har været et rodet forløb jeg husker også at venstres ordfører

ministeren svare på om det her så er det sidste vi ser i forhold til at kompensere for landbrugspakkens merforurening

flere lovforslag kommer der flere indgreb eller

som jo er en helt ny måde at indrette vores husdyrregulering på og det er klart at den har nogle elementer i relation til hvad man kan eller ikke kan inden for landbruget

den største landbrugs og miljøregulering i nyere tid inden

har en indgående dialog i forhold til de direktivforpligtelser der er for et land og det er da også derfor

laver nogle systemer som vi så kvalificerer sammen med blandt andet kommissionen det ser vi i tyskland frankrig

jeg ser det her som en naturlig udvikling når man laver så stor en omlægning

vores forpligtelse er at leve op til direktiverne

endda lidt over og så

ud i en forhandling så vi har nogle lappeløsninger husdyrreguleringen ser jeg også som værende en del af landbrugspakken og konsekvenserne af den men spørgsmålet er

i nogle situationer har man lavet efterafgrøder i nogle situationer har man lavet randzoner

situationer har man brugt forskellige redskaber og nu bruger vi så det her redskab jeg er helt enig i det fru maria reumert gjerding siger

man kan sige starter man med hønen eller ægget det har jeg stor respekt for og det ser vi bare forskelligt på vi har syntes det var vigtigt at lave den model vi har lavet til stor gavn for dansk landbrug og også til gavn og glæde for miljøet ikke mindst når vi så også får iværksat den målrettede regulering og det arbejde der følger derefter

et forlig som de selv var med til at

jeg har behov for at ministeren lige beskriver hvordan dansk landbrug opfatter det her hvordan ser dansk landbrug på

kan høre og forstå at nogle mener at de ved langt bedre hvad landbruget mener end landbruget selv

er en fantastisk god ordning og det er naturligvis også derfor vi ser en overansøgning

det er også et rigtig godt skridt at gå i forhold til at kunne producere mere i danmark og

den miljøtilstand der skal være og som vi direktivmæssigt er forpligtet til

jeg vil lige give mulighed for at ministeren kan nå at

er det nemlig miljø og fødevareministeren som er den første jeg ved erfaringsmæssigt at man lige skal kunne nå at få de rette dokumenter med op ministeren er klar

at folketinget pålægger regeringen at oprette danmarks økologiske jordbrugerfond med det formål at opkøbe konkursramte eller truede landbrugsejendomme de opkøbte landbrug skal bortforpagtes på længerevarende kontrakter der kan gå i arv med en række nærmere klausuler blandt andet krav om omlægning til økologisk drift forslaget begrundes med at fonden gennem forpagtning af landbrugsjord skaber mulighed for en mere demokratisk styring af landbrugsdriften så den i højere grad vil foregå i balance med det øvrige samfund og under overordnede samfundshensyn som for eksempel naturbeskyttelse dyrevelfærd og grundvandssikring regeringen kan ikke støtte forslaget men jeg vil gerne honorere

en større omlægning til økologi i danmark men også den sammenhæng der er med naturbeskyttelse dyrevelfærd og grundvandssikring når vi så ikke støtter forslaget

et par ord til i forhold til forslagets argument om naturbeskyttelse og mere plads til naturen findes der allerede den danske naturfond den fond har staten indskudt kapital i og fonden har netop til formål at lave projekter herunder at opkøbe jord lave naturbeskyttelse og ny natur i forhold til muligheder for at skaffe ansvarlig lånekapital til bedrifter der er effektive og veldrevne men som er låst af gæld har regeringen netop etableret fonden dansk landbrugskapital

pensiondanmark og industriens pension investerer samlet fem hundrede million kroner i dansk landbrugskapital

kapitalen fra staten som blev investeret igennem vækstfonden når dansk landbrugskapital samlet op på en milliard kroner vækstfonden har siden to tusind og tolv finansieret næsten seks hundrede landbrug for mere end to milliard kroner og har også konkret erfaring med at

finansiere omlægning fra konventionel til økologisk landbrugsproduktion hos dansk landbrugskapital har økologiske landbrug mulighed for at ansøge om lån på lige fod med andre landbrug enhedslistens forslag om oprettelse af danmarks økologiske jordbrugerfond ligner flere eksisterende private initiativer økologisk landsforening og danmarks naturfredningsforening har stiftet danmarks økologiske jordbrugsfond som nærmest har sammenfaldende formål med enhedslistens foreslåede fond foreningernes fond skal på grundlag af private aktietegninger opkøbe landbrug der er ved at lukke eller blive solgt for efterfølgende at forpagte dem ud til for eksempel unge landmænd der vil drive dem videre som økologiske bedrifter foreningerne regner med at kunne åbne den første tegningsperiode for aktiekøb for medlemmer og andre interesserede i foråret

foreningerne forventer at fonden vil kunne finansiere opkøb af landbrug for cirka hundrede million

startet en jordbrugsfond der opkøber landbrug på øen og omlægger dem og bortforpagter dem til økologiske landmænd regeringen mener ikke det er vejen frem for den økologiske sektor at staten stavnsbinder ejendomme og arealer og dermed også landmænd til økologisk drift den gældende landbrugslov sætter også en begrænsning

at forpagtningsaftaler ikke må have en varighed på mere end tredive år vi mener at økologisektoren på den lange bane er bedst tjent med at være markedsdrevet

det skal ske i samspil mellem den enkelte landmand og markedet derfor giver det ikke mening at

økologisk drift vi får det økologiske areal og den produktion som markedet efterspørger og omlægning til økologisk produktion er en proces som typisk tager to år

man er helt i gang og kan begynde at afsætte økologiske produkter derfor skal økologien udvikles gennem reelle initiativer der styrker den enkelte landmands tro på at der også er afsætning på de økologiske produkter i årene fremover det skal være tilladt for landmænd at prøve kræfter med den økologiske produktion og hvis den driftsform ikke passer skal det være muligt at lægge tilbage igen regeringen understøtter vækst i økologien på flere områder helt konkret har vi afsat halvfems million kroner i perioden to seksten til atten til udviklingsinitiativer under fonden for økologisk landbrug det går blandt andet til omlægningstjek hos landmænd

og til at styrke afsætningssikkerheden ved at fremme den indenlandske afsætning og eksporten derudover har vi i perioden to tusind og

jeg synes det er lidt grotesk efter man har liberaliseret

en tysker kan ikke købe et sommerhus men en tysker kan godt købe et gods i danmark det virker lidt skævt

fordi enhver lave et dansk selskab og så

komme frem til at det officielt var et dansk selskab

at få sikret at dansk landbrugsjord er på danske hænder og det vil den jo være

en statslig fond her så godt høre ministeren

ser nogle fordele i at det er danske fonde der kommer til at eje mere

synes jeg det er godt inden for den gældende lovgivning vi har

blandt andet enhedslistens ordfører

i endnu højere grad end vi gør i dag og jeg tror at både enhedslisten og i øvrigt

også regeringspartierne har en stærk interesse i at vi har en solid afsætningsbund i vores produktion af fødevarer så vi risikerer de dropout som vi så i tidligere tider

ser

er så fundamentalt og grundlæggende

for vores land og vores kultur og alt muligt kan være på alle mulige udenlandske selskabers hænder jeg ved at det er en bekymring som vi deler med landbrug fødevarer normalt er det

mere partiet venstre der synkroniserer holdninger med landbrug fødevarer end enhedslisten

at følge udviklingen i forhold til opkøb af dansk

i at have stærke danske selvejerbønder

der har vi så fået lavet dansk landbrugskapital som nu understøtter den her udvikling og skulle der være interessenter der aktivt går ind og investerer i dansk jord så synes jeg ikke at det er er

de kan simpelt hen bidrage med ting og perspektiver som vi måske ikke selv har haft i danmark men som jeg sagde til herre søren egge rasmussen min overordnede

med den reinvestering af kapital

i en dyb gældskrise og der er behov for tiltag og initiativer som kan trække landbruget ud af dets krise og ind i en ny æra med vækst og fremgang fremgang så nye unge landmænd også har mulighed for at komme ind på markedet og drive landbrug

vil landbruget vi har igangsat flere initiativer til at løse gældskrisen heriblandt vores vækstplan for fødevarer hvor vi blandt andet gav flere muligheder for kapital til landbruget og nye ejerformer som vi lige har

i det store hele har styrket det samlede danske fødevareerhvervs internationale konkurrenceevne blandt andet ved at gøre det lettere for virksomhederne at udbygge og omstille produktionen det gælder også vækstudspillet fra to tusind og femten hvor vi blandt andet

var vi med økologiplan danmark med til at sætte målsætninger for fremtidens økologi hvor vi blandt andet havde som ambition at fordoble det økologiske areal frem mod to tusind og tyve i forhold til to tusind og syv

udbrede økologien i det offentlige vi har altså med en række vækstplaner arbejdet for at bringe landbruget ud af krisen og prøve at skabe et fundament for et sundt og stabilt landbrug men som beslutningsforslaget også nævner

vi langtfra i mål jordbrugerfonde kan godt være en del af løsningen vores holdning til en jordbrugerfond

som sådan uændret i forhold til hvad vi tidligere har ment vi ser positivt på konstruktionen en jordbrugerfond hvor landbruget selv og dets beslægtede virksomheder sammen med pengeinstitutter og kreditforeninger løfter den finansielle opgave men det er i vores optik ikke optimalt at staten skal løbe risikoen ved at overtage de landbrug hvor der er en stor økonomisk usikkerhed derfor er vi i socialdemokratiet tilhængere af principperne i at etablere en jordbrugerfond men den metode som forslagsstillerne nævner her er i vores optik ikke hensigtsmæssig derimod støtter vi

initiativer som vi for eksempel har set på samsø hvor der arbejdes på

danmarks naturfredningsforening og økologisk landsforening som er gået sammen om at tage ansvar for fremtidens økologi og landbrug ved at opkøbe landbrug som er ved at lukke det er med til at åbne døren for nye landmænd der ser en fremtid inden for erhvervet og alle disse initiativer er netop mulige på grund af de ændringer af landbrugsloven som fulgte op på vækstplan for fødevarer så jeg vil bare rose intentionerne og principperne bag beslutningsforslaget selv om vi i socialdemokratiet ikke støtter metoden og dermed heller ikke forslaget jeg skal også

det radikale venstres ordfører sige at

støtte forslaget der er behov for stabilitet og vækstinitiativer i landbruget

ikke har leveret og det regeringen

sådan at vi på sigt kan få skabt en mere stabil tryg og attraktiv

at man ikke ser perspektiverne i at kunne få nogle landbrug på fællesskabets hænder hvor vi også kan være med til at stille nogle nye krav krav om at landbrugene kan være med til at løfte naturindsatser og klimaindsatser

er det dybt forældet kun at se landbruget som en fabrik der

producerer korn og svin og mælk

og lige præcis en jordbrugerfond kan være med til at løfte alt det meget mere som landbruget faktisk kan

en meget konstruktiv dialog om hvordan man endelig kan strikke det her sammen så vi måske efter atten år

musikken i at landbruget kommer mere på fællesskabets hænder men det fællesskab jeg taler om er ikke nødvendigvis det statslige fællesskab det er det fællesskab hvor en jordbrugerfond på samsø udvikles eller hvor organisationer og finansielle institutioner går sammen om

drive ejerskabet så der er bestemt perspektiver i

en jordbrugerfond og det er også derfor vi har været med til at liberalisere de ejerformer der er mulige inden for

landbruget vi synes det er godt hvis ejerformerne kan supplere hinanden derude men vi mener ikke at det er staten der skal ind og løbe risikoen og gå ind

vi har et attraktivt landbrug hvis hvis også andre vil investere men jeg kan godt forstå de latente bekymringer der kan ligge i en eventuelt

accelererende udvikling og derfor skal vi selvfølgelig holde øje med det

og det har vi gjort hele vejen

landbrugsarealer der er ejet af staten

vi har nogle godser hald ege kalø fussingø som er statsligt ejet og som bliver drevet af staten så så

at man ikke skulle kunne lave en statslig fond som er med til at købe nogle landbrug op det er

købe samtlige landbrug der går konkurs

fornuftig at der er fornuftige tanker bag det og det

må sige at vores vækstplan for fødevarer og den liberalisering der har været af ejerformerne har muliggjort at fællesskabet i højere grad kan komme ind og være med til

positivt men jeg deler ikke intentionerne om at skulle skyde statslig kapital i sådan en fond og dermed være med til på det store fællesskabs vegne at tage

de landbrug som jo er forstår jeg gået nedenom og hjem

fødevare og vækstudspillet i to tusind og og femten og med økologiplanen

skabt en efterspørgsel der er med til at løfte et erhverv så det bliver nemmere at træde ind

at paletten af initiativer der kan der kan bringes i anvendelse for

er rigelig stor og at vi skal blive ved med at udvide den

jeg har sådan set ikke nogen fasttømret holdning til om det kan være

vi behandler her om en statslig jordbrugerfond mener jeg ikke

anvende midlerne på og jeg mener ikke at staten skal løbe den risiko som som er

enige i den liberalisering af landbrugsloven der kom i to tusind og ti som har muliggjort at udenlandske kapitalfonde kan overtage danske landbrug

ansætte en landmand som forpagter

vi kommer med et forslag om at landbrugsjorden skal

så kan der ansættes en landmand som forpagter så er dansk folkeparti meget imod

godt hvis vi via en udvalgsbehandling kunne få klarlagt det den

landbrugsminister kunne ikke lave en statistik over og det er nok fordi det er meget svært jeg synes det er lidt

mærkeligt at høre dansk folkepartis ordfører gå så meget imod

at staten skulle kunne eje noget jord som så bliver

i danmark som ejer landbrug

det at der er en landbrugsbedrift er med til at resocialisere nogle kriminelle som skal sluses ud i samfundet igen

man kan løse andre opgaver end den rene landbrugsdrift at der også kan

tvang i det og jeg kan garantere for

at vi skal tage noget mere jord og få det ind i en statsligt ejet jordbrugerfond som så kan forpagte noget landbrug ud

behøver gældsætte sig for at komme i gang med at drive landbrug

at ordføreren ikke synes det er positivt at vi beholder mere

frie private og liberale ejendomsret og det er vi

tilhængere af i venstre tværtimod er vi stærkt imod

og derfor stemmer vi selvfølgelig også imod dette forslag men vi støtter økologien og i danmark ser vi i disse år en stigning og en flot udvikling i salget af økologiske fødevarer og vi har længe været et land som andre lande kigger til når der skal hentes inspiration til landbrugs og fødevaresektoren vi går forrest i danmark på mange områder og det betyder at vi i dag

af verdens førende lande inden for køb af økologiske fødevarer hvad er årsagen til denne udvikling jeg synes at vi i høj grad skal give forbrugerne æren for det for hvis efterspørgslen

økologiske produkter ikke fandtes ville et tiltag for at fremme markedet jo

give nogen mening vi skal huske på at af udbud følger efterspørgslen i venstre bakker vi fuldt ud op om økologi men det skal være på markedsvilkår og vi vil ikke risikere at de landmænd som længe har kæmpet for at bevare og drive deres egne landbrugsejendomme bliver ofre for ulige konkurrencevilkår i venstre mener vi ikke at vi skal stifte en fond som skal købe landbrugsejendomme og forpagte dem ud til landmænd med krav om økologisk landbrug inden for en års drift det strider imod venstres synspunkter og det strider imod de frie markedskræfter landmænd skal konkurrere på lige markedsvilkår ligesom med så meget andet og det skal være op til forbrugerne selv hvad de vil lægge i indkøbskurven og på tallerkenen i venstre siger vi ja tak til økologi på markedsvilkår men

tænker på jeg synes det er lidt tankevækkende at man i mange kommuner og regioner

med fremme i skoene og er med til at præge at der kommer et større forbrug af økologiske varer

der bliver en sund bespisning i det offentlige

at der omsættes for knap ti milliard

at det ikke er kinesiske kapitalfonde eller hvad det nu kunne være som kommer til at eje dansk landbrugsjord men at det i højere grad er nye fonde som etablerer sig og kommer til at eje jorden

skal medvirke til at skabe rammevilkårene netop for at

andre kan opkøbe landbrug og drive erhvervet

det er jo også fremgået af debatten og i de tidligere spørgsmål og svarrunder der har været indtil indtil nu at der er en række forskellige ting

at opkøbe landbrugsjorden det siger vi klart nej

og udlændinge eller skal det være os alle sammen jeg tror at man skal passe på med at sige

så sikrer vi at alle danskere er med til at eje dansk landbrugsjord den mælkebonde i vestjylland

ved at gå konkurs og som er ulykkelig over

hvis han havde mulighed for at lægge det ind i en fællesskabsejet fond og blive på sin gård foretrække det

billede på at det ikke gik i rusland med med de statsligt drevne landbrug så jeg har ikke

lyst til at begynde at kopiere de modeller så der er et klart svar fra venstre nej til nationalisering

der ejer landbrugsjorden i stedet for at vi kunne eje den i fællesskab så det var alle danskere der

alle danske borgere skal være med til at eje landbrugsjorden eller

om statsligt opkøb og drift af

det godt nok ikke fredag i dag

var x factor og jeg havde haft en stor rød knap med et stort rødt kryds

at trykke på en anden rød knap det vil jeg så gøre

liberal alliance

gerne her fra talerstolen i dag opfordre ministeren til at indkalde til

afhændet nogle af de eksisterende offentlige landbrugsarealer for i liberal alliance mener vi

at en markedsdrevet udvikling af økologien er vejen frem en vej hvor

og efterspørgslen fra forbrugerne der er afgørende for om en landbrugsbedrift skal være økologisk eller ej så liberal alliance må helt klart afvise

det er noget som vi ejer i fællesskab

jeg forstår det grundlæggende ikke

det er jo ikke fordi landmænd ikke får afgørende indflydelse på hvordan man vil tilrettelægge driften det kan sikre det generationsskifte vi alle sammen bekymrer os voldsomt over det kan endda være med til at løse klimaudfordringen vi kan være med til at skabe mere natur i landbrugslandet vi kan bruge det til

løfte så mange samfundsmæssige goder

og der er allerede den dag i dag nogle der ejer den omtalte landbrugsjord og det synes jeg de skal blive ved med at gøre

sikrer vi arbejdspladser hvordan sikrer vi mangfoldigheden i det der bliver dyrket er det ikke noget som liberal alliance også tænker over eller handler det bare om at hvis det hele kører og der er nogle der vil købe det ude på verdensmarkedet så er alt

har liberal alliance ikke også nogle

må markedskræfterne være gældende og i liberal alliance har vi absolut intet imod mennesker der ønsker

med den hensigt at tiltrække unge landmænd som flytter til øen for ligesom

ikke at ende med at det udelukkende er pensionister der bor på øen

ud til tilflyttere som

er to der er ved at afslutte deres uddannelse som økologiske

opstå når det er fællesskabet der ejer jorden og man så forpagter den

er endnu mere statsligt ejet landbrugsjord som kan forpagtes ud til nogle landmænd der så kan tage de initiativer de har lyst til

kan eksistere private initiativer fællesskaber rundtomkring i danmark på samsø som spørgeren nævner der kan få nogle synergier ud

drive landbrug i fællesskab eller på anden vis lave nye former

for driftsfællesskaber det anerkender jeg fuldt ud og hvis man tænker tilbage på

privat initiativ og at det er privat ejendomsret der bliver beskyttet og ikke mere eller mindre offentlig ekspropriation af landbrugsjord

arealer lejer sig ind i staldbygninger

produktion op uden at de ejer jord men hvor de

grønsager uden at de skal have fokus på at de har en stor gæld i banken

de har forpagtet nogle værdier og så skal

ville håbe at liberal alliance kunne se nogle større perspektiver i det at man kan drive landbrug og udvikle noget nyt og måske nemmere kan gøre det hvis

landbrugsdrift som vi kender det i dag og måske hvem ved kunne det være at

kunne tage på en tur en dag ud i det ganske danske land og se på nogle af alle de forskellige former for landbrugsproduktion der er derude og måske kunne vi endda udvide det også efterfølgende til en til en tur ud i verden for at se på landbrugsproduktion

det ene landbrug stammer fra

to danske landbrug

gigantisk landbrug og det er en udvikling som vi i alternativet er

og at vi dermed går i den modsatte retning af hvad vi mener vi skal med landbruget i danmark vi mener at vi skal en masse med landbruget i danmark vi mener at vi skal skabe en økologisk omstilling en omstilling som sådan set er godt i gang

og den her beslutning som ligger i enhedslistens forslag

kunne være en af dem det er derfor at vi

vi synes det kunne være en god idé at oprette danmarks økologiske jordbrugerfond

det er lige så vigtigt at se initiativer som det på samsø der er nævnt flere gange og økologisk landsforening og dns

tilhængere af at det skal være statsligt men vi ser fine muligheder i også at have en statslig

hvis man går en generation tilbage i landbruget

tredstusind ansatte i i primærlandbruget

i nogle fælles ejerskabsformer så

interesse i at skabe andet end bare et snævert overskud

den overskrift vi har på enhedslistens forslag om at oprette

det navn er blevet taget af danmarks naturfredningsforenings fond så

vi er nødt til at finde på et andet navn er helt åben over for hvis

et bedre navn til den her statslige jordbrugerfond vi må have en proces hvor vi finder et andet navn end det der

gøre den nye fond der kommer her med danmarks naturfredningsforening

er med til at sikre at den fond bliver en succes

jeg synes der er store perspektiver i at gentænke

og bruge fællesskaber på alle planer og der er det jo vigtigt at huske

kan være en lille forsamling af private forbrugere det kan være kommuner det kan være staten

end det rene fokus på hvad man tjener

sker via butikker og via de driftige andelsbevægelser som findes

jo ikke fordi vi principielt er imod jordbrugerfonden det tror jeg at

nogen sinde at have landet en en sådan færdig model men når vi har nogle betænkeligheder i forhold til det her forslag

lide et meget stort tab som ikke dækkes af indskuddet alene og derfor vil fondens øvrige finansiering blive relativt dyr hertil kommer at

den del af midlerne som skal dække natur

vil komme til udtryk i form af lavere indtjening og afkast så man kan ikke rigtig sammenligne de to

mener vi at udviklingen af økologien

de økologiske produkter og det økologiske areal skal ske på markedsvilkår med offentlig støtte til omstilling til forskning til udvikling og så videre og meget gerne mere

så mener vi ikke at mere natur i landbruget

vi er optaget af at det skal kunne friste alle landmænd

spørgsmål som også relaterer sig til forslaget hvorfor skal landbrug altid være små

findes jo også store økologiske brug som i høj grad bidrager til at give omstillingen et skub

indebærer forslaget offentlig støtte af natur og skov det har vi meget sympati for men vi synes at pengene skal bruges dér hvor det giver mest mening

det kan være bynær skov følsom natur eller andre kriterier og ikke dér hvor der mere eller mindre tilfældigt er en økologisk landmand der ønsker at sælge til en jordbrugerfond

vi bliver derfor lidt sværere at friste til at bakke op om forslaget det er

har nogen principiel modstand mod jordbrugerfonden men vi vil måske gerne

arbejde sammen med enhedslisten og og nu også alternativet

at den statslige jordbrugerfond opkøber et landbrug og så overtager hele gælden der er jo nødt til at ske en gældssanering i forbindelse med at et landbrug er gået

så køber fonden jo landbruget til en pris som gør at man kan forpagte det ud og have en lille fortjeneste ved den forpagtning

der tages her når vi i

at man kunne have en proces hvor man opkøber landbrug og prøver at vurdere om der er nogle af arealerne som burde tages ud af omdrift og overgå til natur osv så er det jo noget

sådan at man kunne samtænke statslig ejede landbrugsarealer med en grundvandssikring

med til at bidrage til at nogle arealer blev taget ud af omdrift så

der er ikke noget fra enhedslistens side der

vi har nogle meget store og imponerende økologiske bedrifter i danmark det er

at vise at økologien kan rigtig meget men mit grundlæggende spørgsmål er hvad har ændret sig for sf siden man i rigtig mange år støttede

og det lægger op til at bedrifterne skal være mindre sådan læser jeg i hvert fald

standpunkt i forhold til for nogle år siden og jo også helt legitimt men det at man gerne vil bruge

de landbrug som vi ejer i fællesskab til at fremme klima og natur og miljø betyder jo ikke at man ikke også synes at det skal være sådan alle andre steder det er bare for at sige at hvis vi ejer noget i fællesskab

det tænker jeg at vi har rigtig mange andre

i det hele taget give mulighed for

vi jo

og markedet der i et samspil afgør

faktisk er ansøgningen gået i gang i

lægger om til økologi

som jo er følsomt forstået på den måde at det marked

være sådan at man kan aftage til de priser som

vi kan sagtens tage luften ud af det her hvis det er det vi har lyst til

tror jeg bestemt der er

der er masser af udvikling der er unge landmænd som er meget meget dygtige de landmand

ikke komme med forslag som kan ryste

produktion i kraft af at der skal puttes statslige penge ind i landbruget der er allerede en række fonde og lignende der lapper

det her forslag den danske naturfond vækstfonden

det jeg synes er spændende

opleve at der er et grønt kort nede i skuffen som enhedslisten vil hive

bliver spændende at se jeg må bare sige

kan vi ikke støtte det her forslag

noget som helst med hensyn til

dansk landbrug bliver afviklet næste ti år kan jeg bare gentage

fiskeriet bare ganske kort

jeg er tæt på fiskeriet også i thyborøn og og der var der også mange dommedagsprofetier

for øjeblikket og at fiskeriet har nogle af de bedste priser man har haft længe fordi man leverer kvalitetsvarer

laver en jordbrugerfond og omlægger en del af dansk landbrug til økologi under et nyt ejerskab så slår man markedet i stykker jeg synes det er en lidt voldsom analyse i en situation

én vej meget hurtigt mod massivt større efterspørgsel så det er bare den

jordbrugerfond efter samme model som danmarks grønne investeringsfond og med det formål at opkøbe landbrugsejendomme hovedprincipperne for fondens opkøb af ejendomme skal være at ejendommene senest en år efter opkøbet skal overgå til økologisk drift at ejendommene skal bortforpagtes til landmænd på længerevarende kontrakter at ejendommene bortforpagtes med nærmere klausuler der imødekommer ønsket om en større balance mellem landbruget og det øvrige samfund og at det for opkøbte ejendomme skal vurderes hvor store arealer der skal udlægges til naturarealer og skov inden de bortforpagtes

gennem blå bloks landbrugspakke det er nødvendigt at

udvikle nye ejerformer der kan sikre at unge landmænd lettere kan komme i gang en statslig jordbrugerfond kan medvirke til at unge landmænd kan forpagte en gård uden at stifte en kæmpegæld jordbrugerfonden kan blive et nyt virkemiddel til at sikre flere naturarealer mere skovrejsning og en mere målrettet indsats for at sikre grundvandet

stiftet en økologisk jordbrugerfond og er startet med at opkøbe landbrugsjord og har ambitioner om at opkøbe fyrre ha danmarks naturfredningsforening har lige oprettet danmarks økologiske jordbrugerfond så det navn er taget så hvis der er nogen der er forvirrede over

danmarks økologiske jordbrugerfond den er stiftet af danmarks naturfredningsforening i samarbejde med økologisk landsforening

set en organisation for økologer der

til at opkøbe landbrugsjord som så skal

det kan måske indikere om fondsdannelser i lidt større perspektiv end det der er på samsø

ret flot at man på en ø hvor der

kan samle tre million kroner ind og købe landbrug op

sikre en landbrugsproduktion og

med en socialdemokratisk ledet regering og derfor har jeg

også noteret ned hvad der er blevet sagt i dag

det er vigtigt at se det her i det perspektiv

nødt til at komme frem til at der er flere løsninger

at unge landmænd kan komme i gang uden at stifte gæld det vil typisk være sådan at hvis man skal købe en gård som som ung landmand

skal man selv komme med tyve procent af kapitalen

set have en opsparing på en million kroner for at komme i gang med at blive selvstændig jeg forstår godt at der er nogle der vælger andre erhverv

set i gang som tømrermester

synes det er spændende når der opstår nye muligheder når der opstår

at fonde kan eje jord og forpagte den ud til

være på længerevarende aftaler det kan også være på aftaler som vi har set i sønderjylland hvor ap

pension har opkøbt nogle gårde og hvor der

i forpagtningskontrakten er medtaget

køber jorden på et senere tidspunkt det er skrevet ind i kontrakten der kan laves mange jordbrugerfonde

kan være lokalt drevne

noget mere liv på landet det

hjemmesiden for samsøs økologiske jordbrugerfond ligger det hele der

set vedtægter for hvordan man kan strikke det sammen og

man kan lave en en forening der er med til

engagement bag den fond som som står for det officielle ejerskab

perspektiver i øjeblikket som peger i den rigtige retning jeg synes også der er god grund til at blive inspireret af hvad der foregår ude i verden jeg er

frem til et flertal ved at tage på udlandstur med liberal alliance

kigge på verden jeg synes da vi lærte noget af at være i spanien og se på gmo

aftale her i folketinget hvor et enigt folketing bremsede lidt op og sagde at hvis

skal de forbi udvalget så vi kan kigge på det der er i proces så udvalgsture kan indimellem være med til at gøre at frem til gode konklusioner så jeg vil ikke helt afvise at tage til til afrika med carsten bach og se på de økologiske

som klarer sig ufattelig godt og som som dér

jeg synes vi skal være helt åbne over for at finde nye løsninger

det landbrug vi har i danmark og med den gæld det landbrug har er man nødt til at finde nye løsninger og

enhedslistens rotationsprincipper og så

egge rasmussen sidder i folketinget til den tid men men det var

hvilke krav enhedslisten vil

førstkommende socialdemokratisk ledede regering lige

være helt sikker på at jeg nu også

største krav til en kommende finanslov

der altid var nogle grønne fingeraftryk som var

af de fingeraftryk vi har fået sat på virkeligheden og

fungerer derude det forslag vi kommer med her

et forslag om at lave en konstruktion som minder om danmarks grønne investeringsfond men som bare har til hensigt at opkøbe landbrugsjord

set kun få igennem at der skal oprettes en sådan fond og så vil der blive afsat lidt midler til det og så vil det komme i gang så det er ikke fordi det

ultimativt krav det er bare et godt forslag vi

byrådsflertal kommet frem til en eller anden lokal forankring

skal drives sprøjtefrit er noget som er

en facitliste vi kan bare se at med det der sker i finansiel stabilitet hvor

arealer som vi kan få mere ud af hvis vi lige tjekker

om ikke det ville være en fordel for vores grundvand at vi får plantet noget mere skov at vi forholder os aktivt til en planlægning frem for

finansiel stabilitet der bare håndterer noget og udelukkende forholder sig til det økonomiske

det som en en statslig økologisk jordbrugerfond kunne være medvirkende til

at det sker lokalt så vi har ikke en facitliste her

set siger er at vi skal udnytte den mulighed

krakkede landbrug som kommer forbi finansiel stabilitet og der er der

en mulighed for at vi med en statslig jordbrugerfond